afstemningen slutter for stemte en hundrede og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

afstemningen slutter

ønsker nogen at udtale sig da det ikke er tilfældet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

afstemningen slutter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

afstemningen slutter for stemte en hundrede og ni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

forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til

tre af beskæftigelsesministeren som vedtaget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

afstemningen slutter for stemte en hundrede og seks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

afstemningen slutter for stemte

udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

ønsker nogen at udtale sig herre hans kristian skibby

det er jo ikke nogen hemmelighed at da vi havde det her til første behandling i folketinget

var vi i dansk folkeparti meget betænkelige ved de her ændringer der sker i forhold til en øget bevågenhed omkring institut for menneskerettigheder det er jo sådan at det er en del af udmøntningen af regeringsgrundlaget fra oktober to tusind og elleve

et danmark der står sammen med med den del af

som er indeholdt i l en hundrede og fire og halvtreds

svindel og bevidst fiktive konti med fiktive projekter for at

offentlige tilskud er det selvfølgelig en provokation at man vælger et flertal her i folketinget at give en ekstra bevilling på ti million kroner til institut for menneskerettigheder venstre har haft et

institut for menneskerettigheder og dansk folkeparti har haft et samråd i finansudvalget

det her lovforslag og derfor er det selvfølgelig også en fejl når der står i

naturligvis ikke støtter det her lovforslag og det er også noget der vil blive ændret i

jeg skal heller ikke kommentere dansk folkepartis forhold til menneskerettigheder

blot gøre opmærksom på at vi har stillet et ændringsforslag til

der er en svaghed i det ellers udmærkede grundlag for institut for menneskerettigheder nemlig det at det ikke er klart nok at de selvfølgelig også skal arbejde med kollektive rettigheder

faglige rettigheder er kollektive og det vil sige at de dækker en gruppe af mennesker og ikke kun enkeltindivider enkeltindivider derfor er det vigtigt at vi

udvider grundlaget for institut for menneskerettigheder til også

kollektive rettigheder så jeg vil anbefale det store ting

tilføjelse som enhedslisten har ønsket

finesse som handler om kollektive rettigheder det er helt rigtigt som

kollektive rettigheder specielt for oprindelige folk er af rigtig rigtig stor betydning den nye deklaration om oprindelige folks rettigheder

den form for samfund som oprindelige folk repræsenterer har rigtig brug for anerkendelse

sige at jeg er rigtig glad for at vi har fået ind i betænkningen at der bliver en mulighed for

loven også bliver anordnet for grønland og at grønland muligvis hvis det besluttes i grønland også kommer til at lave et råd for menneskerettigheder

som så også kan få en repræsentant i instituttets bestyrelse

l en hundrede og fire og halvtreds ønskes afstemning om ændringsforslag nummer en af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer to

afstemningen slutter

ændringsforslaget er forkastet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer tre

de er vedtaget der er ingen ændringsforslag til

hundrede og fem og halvtreds jeg foreslår herefter at lovforslagene går direkte til

hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

ønsker nogen at udtale sig herre jørn dohrmann som ordfører

vi vil stemme nej til det her forslag det er jo fordi vi havde jo ønsket at få forslaget delt men

at der var behov for

sagsbehandlingstid der er ved naturklagenævnet bliver længere ved at man sætter gebyret ned fra de tre tusind kroner til de fem hundrede kroner og dermed får flere klagesager ind derfor vil

naturklagenævnet så derfor er vi

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

ønsker nogen at udtale sig herre jan e jørgensen som ordfører for venstre

før vi her i folketinget gav kommunerne den mulighed men nu er den der og det er godt det

vi har imidlertid sammen med de konservative stillet to ændringsforslag det ene ændringsforslag

hvad der skal stå i planloven om lovlige planmæssige begrundelser og det er sådan set ikke

landbrug fødevarer fritidshusejernes

sjusk at man nu i planloven nævner at en lokalplan eksempelvis kan være begrundet i klimahensyn men ikke

de andre lovlige planlægningsmæssige begrundelser som jo fremover også vil være det som lokalplaner kommer til at handle om nemlig det

de andre hensyn som allerede i dag er det som afgør om om vi laver lokalplaner eller ej vi synes det er rigtig ærgerligt

man ikke fra miljøministerens side vil tage de her høringssvar seriøst og gå ind og ændre på det men bare blankt afviser

er ærgerligt at et politisk flertal herinde formentlig om lidt blankt vil afvise vores ændringsforslag den eneste begrundelse vi kan se for

er at ændringsforslaget er stillet af v og k og så stemmer man bare per automatik imod det andet ændringsforslag går på at man med vedtagelsen af

forvaltningen altså embedsmænd i en kommune

det synes vi er betænkeligt og derfor har vi fra venstre og konservatives side stillet

at man altså kun kan delegere ned fra kommunalbestyrelsen til udvalg hvor der sidder politikere men altså ikke kan delegere helt ud til forvaltningen men vi må konstatere at et politisk flertal herinde åbenbart synes det er helt uproblematisk at lade embedsmænd

skal stå i lokalplaner og så videre

når det så kommer til udvalgene hvor vi

er samarbejdet lidt væk vi er enige med venstre og konservative i at det der er det rigtige at gøre her

på den måde egentlig tilsidesætte de mindre partier så de ikke har nogen indflydelse eller mulighed for

i kommunalbestyrelsen det mener vi er en skævvridning af demokratiet vi vil gerne sikre

er lagt op til her tak

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget der stemmes om ændringsforslag nummer tre af et mindretal

afstemningen slutter for stemte en og halvtreds

ønskes afstemning om ændringsforslag nummer fire

vedtaget jeg foreslår at

tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget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

er forhandlingen er afsluttet jeg foreslår at lovforslaget går

direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget

ønsker nogen at udtale sig fru sophie løhde

ansvar for de nødvendige effektiviserings og prioriteringsinitiativer på

sig selv derudover må jeg konstatere at man kan være temmelig forundret over at de regeringspartier som før valget havde meget travlt med at påstå at de kerede sig om landets yderområder

i fuld gang med en forstærket centralisering af de statslige arbejdspladser omkring københavn og de større

placere de statslige arbejdspladser

vil regeringen nu samle embedslægeinstitutionerne i henholdsvis københavn og danmarks sjette og syvende største byer

skrev socialdemokraterne og socialistisk folkeparti ellers i et fælles udspil ved navn aktiv hjælp til yderområderne

lige igen sikre flere statslige arbejdspladser uden for de store byer

løber man nu fra alt det man lovede

konstatere at regeringen på stort set alle områder ikke har lavet andet end at flytte statslige arbejdspladser

selv om man lovede

af gavn i modsætning til regeringen er vi i venstre optagede af at skabe et danmark i bedre balance

vi har stillet et ændringsforslag til lovforslaget som indebærer at der i forbindelse med den organisatoriske ændring af embedslægeinstitutionerne tages regionale hensyn ved effektiviseringer af eksisterende offentlige arbejdspladser hvorved embedslægeinstitutionerne som udgangspunkt placeres uden for danmarks ti største byområder

kunne overveje at placere de to embedslægeinstitutioner vest for storebælt i henholdsvis ribe og hobro

vil se på når statslige arbejdspladser skal at disse så bliver placeret uden for de større byområder derudover vil vi samtidig bede om at lovforslaget kommer tilbage i udvalget til en

ændringsforslag inden for betænkningen

da finansieringen jo er fundet i regeringens og enhedslistens lille cigarkasse også kaldet pulje til nye initiativer der er en del af finansloven og som dermed også indeholder stigende skatter og afgifter for mere end fem milliard

og derfor stemmer vi gult til de af ministeren stillede ændringsforslag og så håber vi samtidig at folketingsmedlemmerne vil tænke sig om

med forskellige løsninger på hvordan det kan lade sig gøre

en tilpasning af økonomien over de næste år derfor er

se på hvor en effektivisering vil kunne give en besparelse uden at påvirke vores sundhedsvæsen mange af disse tiltag i l en hundrede og ti

vores betænkeligheder med de uanmeldte tilsynsbesøg på plejehjemmene vi mener det er vigtigt at vi sikrer at vi ikke glemmer de svageste borgere og derfor holder et vågent øje med hvordan det vil gå embedslægerne har flere gange fundet fejl på plejehjemmene

medicindosering og problemer med hygiejnen

ikke lige her vi vil foreslå en besparelse de kommunale plejehjemstilsyn blev reduceret i to tusind og ti og reducerer vi endnu en gang kan vi risikere endnu en gang at høre historier om ældre der ikke bliver passet og plejet ordentligt derfor er vi glade for at ministeren nu har ændret dette i lovforslaget lovforslaget går også ud på at ændre embedslægeinstitutionen

fremover skal være tre steder i danmark og her støtter vi i dansk folkeparti venstres ændringsforslag om at selve institutionerne skal lægges uden for de ti største byer i danmark

tit at man nedlægger statslige institutioner i vores provins og på den måde er med til at affolke byerne samt nedlægge en masse arbejdspladser

i forvejen trængsel i både københavn og de øvrige store byer så nu er det vi skal sikre at trafikken går den anden vej

ændringsforslag nummer en og nummer

gå

om ændringsforslag nummer en fremsat af et mindretal

for stemte syv og fyrre

en er forkastet så stemmes der om

slutter for stemte fire og halvfjerds imod stemte

ændringsforslaget er vedtaget ønskes afstemning om

nummer fire uden for betænkningen af ministeren for sundhed og forebyggelse som vedtaget det er også vedtaget der er stillet et forslag om at lovforslaget nu henvises til fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigelse herimod betragter jeg det som vedtaget det er

forslaget jeg synes det er udmærket at vi får lejlighed til at drøfte varmeplanlægningen fjernvarmeudbygningen og omstillingen til mere

ved energiaftalen to tusind og tolv deler liberal alliances bekymring over de høje varmepriser men det er ikke vores opfattelse

ved afskaffelse af tilslutnings og forblivelsespligten ganske få værker har urimelig høje priser men det skal der findes en anden løsning på jeg vil derfor nu kort resumere liberal alliances forslag så vil jeg belyse de gældende regler og endelig vil jeg gøre rede for regeringens holdning til forslaget og for hvordan vi kan finde en bedre løsning til at tackle de høje varmepriser liberal

forslag er at afskaffe tilslutningspligt og forblivelsespligt til kollektiv varmeforsyning formålet hermed er efter forslagets bemærkninger at sikre det frie valg af energiformer for borgerne også når det gælder varmeforsyning liberal alliance begrunder forslaget med blandt andet et tilslutningsprojekt i silkeborg kommune som skulle være gennemført på trods af stor modstand fra de berørte husstande og situationen i skævinge hvor der er tilslutningspligt til et af eons værker som har meget høje varmepriser tilslutningspligt indebærer at ejerne af ejendommene i et kollektivt forsynet område skal bidrage økonomisk til det kollektive varmeforsyningsanlæg pligten betyder ikke at der også aftages varme det er stadig tilladt at der anvendes andre varmesystemer forpligtelsen kaldes tilslutningspligt for

og som så bliver forpligtet til at forblive tilsluttet for eksisterende bebyggelse er tilslutningsfristen ni år fra en kommunalbestyrelse har givet påbud om tilslutningspligt og det giver så god tid til at afskrive det eksisterende opvarmningssystem som man har i sit hus i situationer hvor kollektiv forsyning er uhensigtsmæssig eller det er urimeligt at kræve en bygning tilsluttet skal der selvfølgelig

og pensionister kan heller ikke pålægges tilslutningspligt

vil egentlig gerne benytte lejligheden til at reklamere for den kollektive varmeforsyning kollektiv varmeforsyning er generelt billig energieffektiv og miljøvenlig langt det meste fjernvarme produceres sammen med el og det sparer rigtig meget brændsel det har resulteret i at det danske energiforbrug er ti til tolv procent lavere end det ellers ville været kollektive varmesystemer kræver dog store investeringer i etablering af værk og varmeledninger til forbrugerne når et område skal overgå fra individuel til kollektiv forsyning eller skal konvertere fra naturgasforsyning til fjernvarme kan det derfor være afgørende for gennemførelse af omstillingen at der kan sikre et varmegrundlag og lave varmepriser det er det der bliver opnået med tilslutnings og forblivelsespligt det er imidlertid også sådan at før der kan træffes beslutning om tilslutningspligt skal det belyses hvad det prismæssigt set betyde for borgerne

beslutte at pålægge tilslutningspligt når kollektiv forsyning ikke også har økonomiske fordele for forbrugerne fjernvarme er helt typisk

opvarmning med olie eller naturgas her kommer synes jeg sådan set den vigtigste del af mit indlæg i dag den gennemsnitlige fjernvarmeforbruger betalte sidste år godt trettentusind kroner for at opvarme et typisk parcelhus den tilsvarende parcelhusejer med et naturgasfyr betalte

mere end dobbelt så meget som den parcelhusejer som havde fjernvarme så forbrugerne efterspørger fjernvarme det er årsagen til at så mange kommuner nu arbejder aktivt for at hele bydele og

naturgas til fjernvarme

sige det endnu stærkere jeg tror at forbrugernes økonomi i langt langt de fleste tilfælde

man ophæver den eller forblivelsespligten kan det afstedkomme færre

fra den toogtyvende marts to tusind og tolv er kommet med

vi vil tilgodese de fem og tredive værker med de højeste varmepriser heriblandt værket i skævinge

og dette vil på grund af afgiftsfordelen have lavere varmepriser til følge denne del af energiaftalen er udmøntet i lovforslag og tre og firs som blev førstebehandlet den tiende maj to tusind og tolv forslaget om at tilgodese de mest trængte værker bygger desuden på et løsningsforslag fra selve branchen repræsenteret af dansk fjernvarme og foreningen danske kraftvarmeværker disse brancheorganisationer har den syvende september to tusind og elleve offentliggjort rapporten redningsplan små dyre naturgasfyrede fjernvarmeværker hovedkonklusionen i rapporten er at mindre biomassekedler kombineret med solvarme samt i nogle tilfælde flere forbrugere er det vigtigste tiltag til at opnå

overbevist om at det er bedre at lave målrettede løsninger der understøtter initiativer fra selve branchen end at afskaffe et instrument der generelt

og miljøvenlig varmeforsyning til alle

energiministeren et spørgsmål ministeren sagde i hvert fald ordret i

begrundelsen for hvorfor man ikke vil støtte det her beslutningsforslag at forbrugerne efterspørger fjernvarme

konstatering fra ministerens side jeg synes jo bare det måske

og der har syv hundrede og en og halvfjerds husstande ud af ni

den her tvangstilslutning hvordan synes ministeren det hænger sammen med at

og effektueringen myndighedsmæssigt af varmeområdet ligger på kommunalt niveau og derfor er det svært for mig at gå ind i helt konkrete sager jeg kan dog forstå at der har været en diskussion om at det skulle koste helt op til ethundredetusind kroner

i virkeligheden handler om et kampagnetilbud på femogtredivetusind kroner så nogle gange flyver der også lidt misinformation rundt i luften på det her område det vi diskuterer i dag er om vi skal miste et af de vigtigste redskaber i varmeplanlægningen i danmark nemlig at man kan lave en kollektiv varmeforsyning der alt andet lige er langt billigere og langt bedre det kræver jo at man kan samle en kritisk masse af beboere og gøre det for

at det er en lillebitte minoritet der kan bestemme at den store

ikke ønsker

gør de

ser at miste deres naturgas

hvordan synes energiministeren det

det er ikke sådan at man skal hoppe direkte på fjernvarmen når den bliver etableret man har mulighed for netop at afskrive de anlæg man måtte

ønske vi har bredt

den overgang til mere effektive varmeformer for det er den måde hvorpå vi også på sigt bedst kan sikre at vi rent faktisk har

være afhængig af gas olie og kul mens det bliver

effektive og vedvarende energiformer

der i dag kan forekomme at være en

at nævne gennemsnitspriser jo ikke er særlig opløftende for

hvor de betaler de højeste priser der er meget store udsving

den er over de forskellige

med at vi her står og siger

en lov i folketinget som kommunerne har mulighed for at brug over

og den så bruges til at undertrykke borgernes

den enkelte borgers ret til at foretage et valg og styrke den frie konkurrence

i landet heldigvis ikke mange hvor der er alt for høje varmepriser i dag

også derfor vi har taget de initiativer det for at adressere det problem det er jo en gammel problematik som det også

var nogle barmarksværker som blev for dyre det er jo et spørgsmål som folketinget

en problemstilling der må og skal løses den mere principielle diskussion

valg er interessant for hvad er det for en frihed vi sætter højst hvis der er et flertal i et område baseret på samfundsøkonomiske beregninger der ønsker at få en markant nedsættelse af deres varmepris

der af en eller anden grund ikke vil så vil man aldrig være i stand til at gennemføre kollektive beslutninger på energiområdet så vil

vis kritisk masse til for at lave de effektive løsninger

når du køber en grund her er der disse regler det er ligesom

i øvrigt med en konstruktion hvor de byrådsmedlemmer der sidder og

måske har skabt en situation hvor

har en dårlig økonomi og så skal have flere inddraget

nogle steder

mellem staten fællesskabet på den ene side og den enkeltes frihed og det er en diskussion jeg meget gerne fortsætter og

at staten går ind på fællesskabets vegne og træffer

infrastruktur om vi så snakker veje

frihed fællesskabet kan etablere for alle større end den frihed der bliver knægtet

alternativet ville jo være at man fraskrev sig fællesskabets mulighed for at etablere billig og effektiv varmeforsyning som for langt langt de fleste er langt billigere og giver den

for energiforsyning og så videre så jeg er helt enig i at det er en balance men jeg mener at

basal infrastruktur fysisk infrastruktur bliver fællesskabet en gang imellem nødt til

liberal alliance foreslår at afskaffe den tilslutnings og forblivelsespligt som kommunerne i dag har mulighed for at

nemlig at give borgerne mulighed for selv at vælge

også parate til at se på hvordan kommunerne anvender muligheden for forblivelses og tilslutningspligten helt at fjerne muligheden for at kommunerne kan anvende tilslutnings og forblivelsespligten

den enkelte overlade en regning til de resterende forbrugere

de resterende forbrugere på den måde risikere at sidde tilbage med en meget stor regning det er ikke ansvarligt over for fællesskabet dertil kommer at udbredelsen af fjernvarme spiller en helt central rolle i danmarks klima og energipolitiske mål herunder at danmark skal være selvforsynende med energi og at vi skal udfase fossile brændsler forudsætningen for dette er at fjernvarme er et attraktivt valg for den enkelte forbruger og sådan er det heldigvis langt de fleste steder i landet over hele landet er der mange byer og mindre lokalsamfund der drømmer om

fordi fjernvarme nedbringer varmeudgifterne men der er desværre også steder hvor fjernvarmen ikke er

lidt under en procent af fjernvarmeforbrugerne der er er tilsluttet et barmarksværk i bemærkningerne til beslutningsforslaget nævnes eksemplet fra skævinge

barmarksværk med en meget høj varmepris

forbindelse med energiaftalen fik lavet en række initiativer med blandt andet frit brændselsvalg for de økonomisk trængte barmarksværker helt konkret vil frit brændselsvalg betyde at de fem og tredive fjernvarmenet med højeste forbrugerpriser får mulighed for at skifte til biomassebaseret varme hvilket vil sænke

fem og tredive fjernvarmenet kommunerne har i dag desuden mulighed for at dispensere fra forblivelses og tilslutningspligten og det gælder for

og for bygninger hvor tilslutning af fjernvarme vil være uforholdsmæssig dyr vi har tillid til at kommunerne administrerer forblivelses og tilslutningspligten på en måde så de tager

muligt hensyn til forbrugerne det er venstres klare vurdering at de fleste kommuner gør det

ikke at være tilfældet må vi selvfølgelig

og på den baggrund må venstre afvise beslutningsforslaget

nu bruger sin ordførertale til at tale systemets sag

venstre har fremtrædende folk i gruppen der sidder med fjernvarmesystemet på

i spidsen for implementeringen af en række frie valg gennem de seneste mange år men i det her tilfælde er der tale om investeringer under

vi kan sikre at herren holder hånden over de klippede får

blandt andet i den energiaftale hvor kun liberal alliances stod uden for men vi siger ikke at vi ikke er parat til at se på håndteringen

kollektive varmesystem og det vil sige at hvis man konkurrerer på

såkaldte barmarksværker og landets barmarksværker leverer tilsammen

af den samlede fjernvarme i danmark derfor

er det ikke et retvisende billede når vi

og derfor bør vi ikke bare lægge skævinges eksempel til grund for den generelle lovgivning

har vi jo blandt andet sikret som ministeren også nævnte at der kunne installeres op til en

til ren varmeproduktion

at tage eksemplet i skævinge så kunne man måske også

sælge nogle byggegrunde

de her nye byggemodningsområder i silkeborg

de liberale grundværdier og det med den personlige frihed

frie valg til at vælge sin

problemer men har tværtimod medvirket til at løse mange udfordringer for os er man ikke tilfreds med den måde som

ved med at slås om det blander vi os sådan set ikke i men

til at reflektere lidt over det her med

steder er tale om nye lokalplaner for nye byggerier

jordvarme naturgas eller andre energityper

kommunernes anvendelse af forblivelses og tilslutningspligten og på den måde

ret nemlig at vi er parate til at se på de præmisser

hvad man lokalt i silkeborg kommune har valgt at gøre med eksisterende bygninger

er mange i silkeborg kommune der har fået dispensation

dansk folkeparti er parate til at lave om i

beslutningsforslaget

af liberal alliance og som bekendt

jeg synes jo vi skal huske på og det synes jeg egentlig står allermest centralt i

de fleste danskere mærker på egen krop derfor er der god grund til at man går ind og foretager nogle store infrastrukturmæssige investeringer og det er jo ikke fordi den slags infrastrukturmæssige investeringer ikke altid giver problemer selvfølgelig gør

at se på hvad der skete da man byggede jernbanerne selvfølgelig var det at bygge jernbanerne en rigtig god idé det betød rigtig meget for datidens erhvervsliv det betød rigtig meget for industrien og det betød rigtig meget for borgerne var der nogen der kom i klemme i den forbindelse ja

når man går ind og laver fjernvarmeudvidelser som som vi gør rundtomkring i danmark nu og som der forhåbentlig kommer

i fremtiden ja så er det en kæmpestor gevinst for borgerne og ja det bliver billigere at være dansker er der nogen der kommer i klemme ja

hvis husstanden allerede har omstillet til vedvarende energi for mere end halvtreds procent af opvarmningsformen der er altså givet rigtig gode muligheder for at dispensere hvis det er sådan at man vurderer at der er forhold der gør sig gældende som

er grundlag nok for at man skal give en dispensation fra den tilslutningspligt jeg synes faktisk at man rigtig fint en balance mellem

at der skal foretages store infrastrukturmæssige investeringer som kommer almenvellet til gavn og som kommer borgeren til gavn gør det billigere at være dansker og så på den anden side at der i den forbindelse altid er nogle der kommer i klemme og

en dispensationsmulighed jeg har også meget stor tillid til at man kommunalt anvender muligheden for at dispensere når man finder det

og bakker fuldstændig op om kommunernes mulighed for

så bliver vi jo spurgt til enkelttilfælde i enkeltkommuner barmarksværkerne er en diskussion for sig selv der er nogle steder det er blevet for dyrt jeg mener vi har håndteret det i forbindelse med

har givet tilsagn om at vende tilbage hvis de redskaber ikke virker og kigge på igen hvordan man får bragt priserne

enkeltkommuner og der vil jeg bare sige at nu lytter jeg så til at der kommer kritik fra forskellige partier der

lokalt spørgsmål og beder staten om at være overdommer på det jeg vil bare sige at jeg

god og tager hensyn til at undgå at enkelte mennesker kommer i klemme med alt for store regninger

at administrere og udmønte de regler vi har lavet herindefra centralt

man har den fine tættekam der gør at man kan gennemgå et lokalområde og se hvad der er det mest fornuftige at gøre her

fuld opbakning til at vi laver rammerne her på christiansborg og jeg synes det er en meget meget dårlig idé at prøve at

som helst borger der får gavn

hvor vi kan se

fru pernille rosenkrantz theil

til at syv hundrede og halvfjerds af dem

betyde at nogle enkeltindivider kommer

selv familie på langeland og jeg vil bare sige at det der med at folk er bundet op af et eller andet oliefyr

man i øvrigt i forvejen har rigtig svært ved at komme af med sine huse

økonomisk byrde man lægger på folk hvis ikke man sørger for at foretage de store investeringer der skal til for at man får fjernvarme ud i de områder

de enkelte der kommer i klemme komme til at gøre det dårligere for alle andre

altså der er sket en stor

bryde sin kontrakt med dong på

type energi

i forbindelse med en sammenligning af priser mellem oliefyr og

jo åbenlyst at folk vil kunne spare noget på deres varmeregning hvis de isolerede deres huse men jeg tror

i tvivl om at de stigende oliepriser måske også har noget at gøre med at det bliver dyrere og dyrere at have et oliefyr i forhold til noget andet

det er megadyrt at have et oliefyr og derfor er det en rigtig god idé

de tyndtbeboede egne af danmark at man får fjernvarme dertil det vil være en kæmpegevinst det vil betyde at den månedlige varmeregning vil falde for rigtig mange danskere

sige at jeg overhovedet ikke vil stå og kommentere på forholdene i silkeborg vi har lavet en lovgivning som netop tilsigter at det er kommunerne der tager stilling til de her ting fordi det så er muligt for kommunerne at gå ind og gå igennem det med en tættekam det er klart at hvis regningen bliver for stor

fuldstændig ligesom med jernbanerne der mener jeg at det er vigtigt at dispensationsmulighederne i vores lovgivning gør det muligt at sige at hvis regningen bliver for stor

i tonen og det gør fru

men jeg forsøgte faktisk i

altså at den personlige frihed retten til at foretage frie valg muligheden for at

hvor ordføreren så er henne i forhold til sådan hensynet til den enkelte jeg hører tit tale om lige vilkår

man bliver altså bare tvunget ind i et system

noget

enig i bare tvinge borgerne når systemet finder at det er passende

vil jeg gerne tvinge folk til det hvis jeg kan tvinge folk til at betale

fuldstændig absurd at bruge ordet tvang i den forbindelse

vi skal holde øjnene på bolden nemlig at det er rigtigt at der er nogle enkeltpersoner

har vi lovgivningsmæssigt givet mulighed for at man går ind og dispenserer og siger at her mener vi at det er urimeligt og derfor fritager vi dem

altså skabt en lovgivning der på den ene side giver mulighed for at vi laver de store infrastrukturmæssige investeringer der skal til

samtidig givet mulighed for at man kan tage det individuelle hensyn det synes jeg er en meget fin balance mellem de to ting der ellers bliver set som en modstilling nemlig hensynet til fællesskabet og hensynet til individet

tilsluttes en bestemt

ordføreren er bekendt med den tabel der beskriver hvad varmepriserne er i danmark

de ellers kunne skaffe energi til

jo vi vil gerne tvinge nogle til at få en lavere pris

vide noget om hvad jeg har læst og ikke har læst er ikke helt sikkert at vi læser de ting ens jeg har jo den opfattelse at når vi har lavet en dispensationsmulighed

underlagt den her pligt hvis man med

og derfor er det jo også forkert når ordføreren står og siger at det ikke er muligt for folk at gøre noget andet folk kan sagtens gøre noget andet og hvis der i øvrigt

jamen så har man muligheden for at søge om at blive undtaget fra den her forpligtelse

jo ikke sådan at vi bare kan stille det frit

tvunget til at have den høje sats og så vi tale om tvang her taler vi altså om at vi tvinger folk til at have den lave sats og så giver vi dispensationsmuligheder for dem der kommer i klemme

af den ene eller den anden grund vi ved ikke hvorfor

at tilslutte sig og så

med at markedskræfterne bare ordner det hele

herre mikkel dencker hvordan i alverden det kan være at de der markedskræfter som

af folketingssalen altid hylder som den store

åbenbaring ikke virker efter hensigten

bare konstatere at det i rigtig mange år har kunnet betale sig at gå fra oliefyr til at have en anden form for opvarmning

det ganske simpelt billigere for folk og det vil sige at

at gøre med et klokkerent eksempel på at markedskræfterne ikke bare kan ordne det hele jeg vil rigtig gerne være med til at oplyse folk om det her jeg mener

tid på det jeg tror bare ikke på at markedet kan ordne alt jeg tror at rigtig mange mennesker synes at det

med hvordan energiforsyningen kommer ind i ens hus

skal mere til end noget med priserne for at tingene bare ordner sig

kan vende spørgsmålet om og spørge herre mikkel dencker

et tilbud som er meget bedre end det som de

ordne sig på længere sigt jeg er helt overbevist om at det er på den måde

alle sammenhænge og den ville da sikkert være meget mere rentabel og

meget bedre økonomisk hvis man tvang folk til at købe billetter

forbudt at cykle stå på rulleskøjter

har hørt i folketingssalen at man skulle til at tvinge folk til at tage offentlig transport vi taler

i gang med at foretage nogle investeringer der for de fleste mennesker betyder at de kommer til at have en væsentlig bedre privatøkonomi altså de folk jeg kender som bor

stor gavn af at vi hjælper folk

ville vi gøre folk en langt større tjeneste end ved at begynde at diskutere om folk skal tvinges til at køre i bus

så er det herre mikkel dencker som ordfører for dansk folkeparti

jeg kan så også bekræfte at dansk folkeparti ikke har nogen intentioner om at tvinge nogen til at køre med bus eller tog

undrer mig bare over at den tanke ikke var opstået hos hos venstrefløjen her i folketinget i og med at man vil bruge nøjagtig den samme situation bare med varmeforsyning til at tvinge

vil godt kvittere forslagsstillerne for at have fremsat forslaget her for

dansk folkeparti ønsker vi ikke at der anvendes tvang

folk vi går ind for frie valg vi går ind for frie valg til at vælge transportmiddel til at vælge varmeforsyning til at vælge indkøbssted vi ønsker ikke at der

i relation til tilslutningspligt

og derfor tror jeg også det er helt overflødigt at have

en økonomisk fordelagtig varmeløsning

derfor vil det med tiden være det naturlige valg

får en højere varmepris det skyldes at det jo er et velkendt fænomen at

ikke har det samme incitament til at effektivisere deres organisation og på den måde

man har tvangsindskrevet på det beløb som nu engang dækker de omkostninger man synes man skal have i monopolselskabet så på den måde

dyrere varme jeg tror på at

få det frie valg også vælger den bedste løsning for dem selv

og på den måde vil konkurrencen i sig selv være med til at give bedre priser for folk og en mere effektiv varmeforsyning i danmark det er samfundsøkonomisk den største gevinst

ganske udmærket beslutningsforslag man har fremsat

så jeg skal sige at vi er meget positivt indstillet over for

nævnt to konkrete

i bemærkningerne på det principielle plan har jeg i hvert fald svært at forstå det

i den forstand at det jo er en af de store

os at få så billig og effektiv

var fordi alle mennesker var kloge i alle byer og var fuldstændig enige om at man skulle have sådan en fjernvarmeforsyning så må man jo sige jo det var fordi der var rigtig mange kloge mennesker der slog sig sammen og og var enige om at opbygge sådan noget men

er jo lige præcis at der er en tilslutningspligt og en forblivelsespligt

fjernvarmedækning overhovedet

længere op i de kommende år det ligger jo sådan set også

bag ved energiaftalen som mange partier har indgået hvis ikke vi havde haft det her instrument så hvis jeg kigger lidt tilbage vil

vi stået med højere energiregninger varmeregninger til borgerne vi havde stået med

og vi havde ikke kunnet lave det samspil mellem varme og elproduktion som er hele hemmeligheden bag den danske energisucces det synes jeg nok er noget af en diskvalificering af et

alt det vi har opnået både økonomisk og miljømæssigt energimæssigt ikke ville

vi havde ført den her politik så kan man

og det mener jeg ikke den er fordi der er en lang række instrumenter som gør at der kan gives dispensationer

fundet en løsning på i den energiaftale som liberal alliance så ikke er

ville være med til at underminere meget af det vi har nået og det vi vil nå i fremtiden kan der så være et lillebitte hjørne man kunne kigge på ja det tror jeg måske nok i nybyggeri når vi skal se lidt længere frem og en række nye huse er bygget så energiøkonomisk skal vi måske

til at tænke lidt på om være tilslutningspligt alle steder for

er nogle helt nye huse som i realiteten er nulenergihuse og der giver det jo

er utrolig stor tilhænger af men grunden til at vi støtter det

jo blandt andet eksemplet fra silkeborg

og en og halvfjerds ud af de ni og halvtreds berørte husstande

at konvertere til en anden energitype

at de bestemmelser der står i i reglerne

i hvert fald er blevet brugt

stå her og sagsbehandle i silkeborg men jeg fastholder

det grundlæggende system at det er kommunalbestyrelserne der bestemmer

kan se frem til en bedre varmeøkonomi og energiregnskab

for socialistisk folkeparti

men jeg har faktisk heller ikke sagt noget om at der ikke godt kan være nogle mennesker der kan komme i klemme

jeg har ikke fundet grundlag for at de regler vi fastlægger i folketinget ikke er gode nok når

jeg ved at de bestemmelser bruges og jeg ved at der er lavet både samfundsøkonomiske analyser og brugerøkonomiske analyser i silkeborg

men når nu hele energiområdet er så stor en succes som herre steen gade

også ville kunne klare sig i konkurrence på markedet

i konkurrence med andre energiformer

så så når man laver fjernvarme er det jo ikke ligesom

er en infrastrukturinvestering derfor er der selvfølgelig nogle særlige regler som man må arbejde med på det her

ind i nogle ordninger men man

sådan nogle løsninger det har været gældende hidtil og jeg synes også det skal være gældende fremover der er intet nyt i det her

har tilsluttet sig her i folketinget

så tydeligt

og vi må anmode om at man så tager højde for

er set enig i men når nu fundamentet det hviler på

man går imod så mange borgere i det silkeborg

at sætte mig ind i jeg har forstået

der faktisk har klaget der er mange flere der har skrevet under i protest men

dem der faktisk har klaget også forstået at der er en ret stor gruppe der har fået dispensation i den proces jeg tror vi skal være

vi har vil jeg forsvare for jeg mener

på baggrund af den debat der har været her i dag

jo tro at vi behandlede et beslutningsforslag om at

skulle løses nogle specifikke problemer i silkeborg og måske på langeland men det er jo ikke det beslutningsforslaget går ud på

så måske tro at det her beslutningsforslag handler om

skulle prøve at kigge på de

det her påbud om at

skal være tilsluttet fjernvarme men det handler beslutningsforslaget heller ikke om

det ikke handler om nogle konkrete forhold i silkeborg for det ville nok bringe nogle

diskussioner frem om hvordan forholdet skulle

det kommunale selvstyre og folketinget og jeg

men realiteten er jo

helt andet det handler om at man vil fratage

i fællesskab kan beslutte sig

som er billigere end hvis man overlod det til den enkelte borger selv at stå for

vi siger at vi igennem fjernvarmesystemet har fået betydelig billigere varme

ikke havde fjernvarmesystemet vi må også erkende hvis vi tænker os en lille smule om at et af de vigtige elementer i at etablere fjernvarmesystemet faktisk har været at der er en mulighed for at sikre at alle får

haft den mulighed for at træffe demokratiske beslutninger om at vi i fællesskab gør det her men i stedet for

at vi havde haft dårligere og dyrere fjernvarme i danmark

haft dårligere muligheder for at sikre at vi også kunne bruge fjernvarmen som et led i at sikre en miljømæssigt og klimamæssigt bedre varmeforsyning i det her land det er jo kendsgerningen i den her sag og det

understrege det er jo ikke sådan at alternativet til at lade systemet bestemme er bare at lade den enkelte

heller ikke sådan at jeg kan meddele at fordi jeg ikke kører bil på motorvejene så behøver jeg ikke betale til motorvejene

det koster det jo heller ikke sådan at dem her i folketinget der aldrig

vi har faktisk et system så lad os da endelig bruge ordet system i danmark der går ud på at vi indimellem træffer konkrete kollektive beslutninger som vi alle sammen er forpligtet til at levere til i forhold til hvad de beslutninger går ud på og det synes jeg faktisk er rigtig rigtig fornuftigt jeg synes også at det er rigtig fornuftigt at når vi har lavet nogle generelle regler

kommunerne administrere giver vi kommunerne et righoldigt repertoire af dispensationsbestemmelser der gør at de kan og bør behandle borgerne ordentligt

og hvis det så er sådan vil jeg sige at man mener at kunne konstatere

konkrete eksempler på tilfælde hvor kommunerne handler forkert så må vi jo vurdere om de konkrete eksempler kan bære at vi skal gennemføre opstramninger i lovgivningen som gør at kommuner som faktisk opfører sig fornuftigt og behandler borgerne ordentligt måske får reduceret deres muligheder for at handle fornuftigt det synes jeg ikke er rimeligt og

det vi kunne diskutere hvis vi skulle ned i det der er substansen og baggrunden for i

kommunerne det her i dag på en måde som gør at der kunne være fornuft i at opstramme styringen af kommunerne det kan vi godt diskutere konkret

om at man generelt fjerner muligheden for at lave

forventning om at det skulle lykkes at overbevise

det er det enkelte menneske det er sådan set det

indgangen

jeg forsøgte at udfordre ministeren på

så det er sådan set en principiel diskussion og ikke

det er rigtig skidt for de borgere

har lavet en aftale der giver mulighed for at få løst den udfordring

over for den enkelte borger det her handler om hvorvidt vi anerkender at det i nogle sammenhænge er fornuftigt at fællesskabet træffer demokratiske beslutninger som forpligter alle borgere også dem der måske synes det ville være bedst ikke at være forpligtet af de fælles beslutninger eller det er sådan at det gør vi ikke

set en grundlæggende opfattelse af hvordan vi indretter et samfund hvor liberal alliance jo så lever liberalismen helt ud så skal der tilføjes til det at man skal efterleve de

skal være mulighed for at lave dispensationer i konkrete tilfælde de findes i rigt mål i lovgivningen

kommunerne opfører sig ordentligt over for borgerne det kan man enten ordne ved valgene i kommunerne eller også kan vi selvfølgelig herinde lave lidt mere effektiv styring af kommunerne det plejer bare ikke at være liberal alliances holdning

kunne det tænkes at herre per clausen ville skelne imellem nye områder

når man udlægger et nyt område

betingelserne inden man etablerer sig og bor det

vi reagerer imod er derfor vi rejser debatten

være ordet er et problem for herre per clausen men ellers synes jeg måske nok vi kunne overveje situationen så det et venligsindet spørgsmål

i dag er fornuftig det vi altid kan diskutere er

udfoldet nok i lovgivningen er præcise nok i lovgivningen

hvis de ikke administreres fornuftigt i kommunerne

interesserer sig faktisk rigtig rigtig meget for at mennesker bliver behandlet ordentligt i vores samfund også de mennesker der måske af den ene eller den anden grund agerer lidt på kryds og tværs i forhold til de fælles trufne beslutninger så hvis det er der nede vi diskuterer kan vi altid diskutere om der er brug for konkrete tiltag men så har liberal alliance

varme og energi der skal til

jordvarme og taget alle mulige andre

vil bruge affald

den måde man skaffer energi til fjernvarme på vil formentlig være anderledes end den er i dag jeg deler helt herre hans kristian skibbys opfattelse af at det er en rigtig rigtig dårlig idé at importere affald fra london hvis det er det man gør i horsens så det synes jeg vi skal diskutere når vi nu alligevel skal diskutere affaldsstrategi i danmark og hvordan vi

mulige udbytte af affald jeg ser bare fjernvarme som en mulighed for på en lang række områder i en kollektive sammenhæng hvor det er billigere at gå

vedvarende energikilder som for eksempel solenergi geotermi osv

rigtig rigtig store perspektiver i fjernvarmen

og etablerer nye boligområder

kan vælge at tage hensyn til den enkeltes

man siger at der træffer man i fællesskab nogle beslutninger der gør at vi i fællesskab får nogle bedre vilkår så sådan en generel erklæring som herre hans kristian skibby

undersøge drøfte og diskutere konkrete problemstillinger

den sammenhæng ser på om der er brug for at lave ændringer af reglerne men vores udgangspunkt er at vi har en rigtig fornuftig lovgivning på det her område en lovgivning som har været en vigtig forudsætning for at opbygge fjernvarmen og at vi har et righoldigt antal muligheder for kommunerne til at dispensere der gør at enhver kommune efter min opfattelse har mulighed for at behandle borgerne ordentligt

så er det herre mike legarth som ordfører for det konservative folkeparti

på individet altså mennesket før systemet og vi taler altid om konsekvensen for den enkelte borger i vores land før vi tænker på milliarderne

fornuftigt nok at man tager en snak om vilkårene er lovgivningen i orden

vi bruger kigger man på det overordnede billede så synes vi fra konservativ side at det er vigtigt at vi har en forsyningssikkerhed vi synes det er vigtigt at den måde man producerer el og varme på udledningsmæssigt også er til gavn for det enkelte menneske

få økonomi i tingene sammenhæng i tingene derfor er det jo at vi i mange mange år har haft en tilslutningspligt og en forblivelsespligt som gerne skulle være til gavn for forbrugerne

vi villige til at se på det men det er jo vigtigt sådan helt overordnet at forholde sig til at vi må gå ud fra at det kommunale selvstyre håndterer de dispensationsregler og den lovgivning der er til borgernes bedste

vi kan jo ikke gå ind og sagsbehandle for hver enkelt kommune og forholde os til hvordan de bruger den lovgivning vi har givet vi vil gerne være med til at se på om den lovgivning og de dispensationsregler

den sag der er rejst her burde håndteres der hvor problemerne er

vi her skal belastes af at der er nogle lokalpolitikere som måske

stilling til her ikke har udøvet deres politiske arbejde

de gjorde det

forholde sig til at hvis man melder fra

en opbakning til tilslutningspligt og forblivelsespligt og selvfølgelig en anerkendelse af at der er en dispensation der skal give mening sådan

er til fordel for den enkelte forbruger

silkeborg eller på langeland ville vi jo begynde at blande os i det kommunale selvstyre og når vi i enhver anden sammenhæng forholder os til det kommunale selvstyre og reglerne der gælder for det så tager vi afstand fra netop det og ingen tager mere afstand fra det

at hvis vi mener det alvorligt at kommunerne skal have selvstyre

tage ansvaret for de beslutninger de træffer spørgsmålet er så er der fejl i lovgivningen er der fejl i dispensationsreglerne er den varmeregning der bliver uddelt for høj hvis der kan svares bekræftende

deltager vi gerne i at ændre på det men jeg synes ikke det er fair at sagsbehandle lokale sager

lagt op til en meget principiel diskussion om den personlige frihed ejendomsretten og retten til selv at vælge sin energiform

og

redegørelsen fra herre leif mikkelsen er påvist at der er fejl i lovgivningen og at der er fejl i dispensationsreglerne

gennemgang af den kan konstatere at det er der så medvirker vi gerne til at rette

vi har også i energiaftalen sørget for at de relativt høje varmepriser der var på barmarksværker altså kraft varme værker der ligger i tyndtbefolkede områder hvor der lang afstand til forbrugerne og prisen

har fået nye vilkår til at producere varme på sådan at varmeprisen bliver lavere sådan at det er til fordel for

men vi vil ikke fjerne det redskab vi har tiltro til at et politisk flertal i kommunerne bruger det

gavn for borgerne og hvis det er forkert

stemmes ned og så må man vælge nogle andre at gøre det

den lovgivning der bliver vedtaget i dette ting i

muligheder og frihedsgrader vi taler ofte om at det er

den enkelte forbruger

hver eneste gang vi kommer i nærheden af at kunne se

det er sådan set det der har foranlediget at liberal alliance

der er eksempler på at der er mennesker der fratages det frie valg endda

og siger nu agter vi at bruge den her del af lovgivningen til at påtvinge jer en særlig energiform

vi nu samtidig skal respektere det kommunale selvstyre det er jeg enig

jo kun et værktøj og det er at folketinget kigger efter om lovgivningen egentlig er

derfor er det selvfølgelig skuffende

normalt peger på at de er på borgernes side

et sådant forslag jeg kan forstå at den side af salen som

har tendenser til planøkonomi og forsvarer det med alle mulige argumenter om at det er til gavn for alle mulige borgere jeg tror

ikke under normale forhold protesterer over noget som helst

sådan set meget tro mod det her system

mange hundrede der har skrevet under på en protest

der plejer at stille sig op på slotspladsen og protestere imod det

det her ting foretager sig det er sådan set gode

reagerer imod og det er sådan hvis synspunkt vi gerne bærer

bliver udsat for en situation som de synes er

kan vi så ved at der er nogle der gider at rejse debatten her i folketinget

jeg havde håbet på at opbakningen var bredere så vi også kunne presse regeringen til at se på det

der ikke er nok til at støtte det

være opmærksomme på hvad de foretager sig i november to tusind og tretten der vælger

byråd og det er klart at politikere som har administreret lovgivningen på en måde

andre i stolene man kan så sige

valg til byråd ikke er ligegyldige det er ikke ligegyldigt om det er

i borgmesterstolen eller i byrådssalen det er faktisk vigtigt at det er politikere der vil varetage borgernes interesser de er jo tæt på det er sådan set utrolig vigtigt

til en lavere varmepris det jeg hører er

sådan set noget helt andet og der er en tabel der viser at det sådan set går præcis den modsatte vej og det er der at det bliver uanstændigt over for borgerne

man i den grad griber ind i privatøkonomien

ikke har en chance for at værne sig imod

det er altså for at have den der principielle debat om det frie valg og muligheden for at

og skal vi tage det for pålydende at fjernvarmesystemet

så stor succes så burde det kunne konkurrere på lige vilkår med alle andre det er simpelt hen sniksnak at påstå at det skal have en særlig lovgivning og en særlig

desværre ikke det er beklageligt for folkestyret nu må det så løses andre steder nemlig

kun et minuts penge til klokken er tolv og jeg skal her

ærinde det er liberal alliance og herre leif mikkelsen

stå på talerstolen og kludre så meget rundt i en sag

stå

slutter af med at gøre reklame for

kommunalvalget men det undrer mig at ordføreren beskylder mig for

fra nogle særlige interesser i baglandet

område ude af salen sådan at herre leif mikkelsen som selv bor i silkeborg

ikke godt se at det er problematisk at man bruger folketingets talerstol på at gøre reklame for et kommunalvalg hjemme på ens egen egn

det nok meget problematisk men nu er virkeligheden

sidder i forsyningsselskaberne de samme forsyningsselskaber som

har sådan set var det helt principielle i denne

tillod mig at undre mig over

mener at kende en anelse til og som

at man går så meget op i planøkonomi

er systemets muligheder at man undertrykker borgernes frie valg og muligheder det

at gøre ved det for jeg mener det sådan set alvorligt

at man glemmer at se på virkelighedens verden

ude ved kommunerne og som står

og der står at liberal alliance ønsker at genoplive det kommunale selvstyre i den her sag vil

belaste alle landets kommuner på trods af at det her kun påvirker en meget meget lille procentdel af

energiforliget hvor liberal alliance var de eneste der stod uden for i stedet for at belaste

fra talerstolen fra flere ordføreres side i dag

der er en række eksempler hvis herre danielsen kender den liste over hvilke omkostninger og udgifter der er til fjernvarme i danmark

en øget omkostning en øget privat omkostning som systemet altså pålægger dem det er sådan set det vi reagerer imod det er derfor jeg peger på

er rejst i folketingssalen fordi kommunerne har gjort det

på det grundlag der er skabt i denne sag derfor kan det

kommunerne skal have udstrakt selvstyre men når loven er sådan at man kommer galt af sted og eventuelt misbruger det

nu forstod jeg at venstre var de største forrædere fordi de ikke ville stemme for det her

mikkelsen var venstremand

interesse i at varetage borgernes interesser hvad enten det er i skævinge silkeborg eller andre steder

man kommer i den situation at man føler sig så påvirket at gode borgere møder op her på christiansborg og gode borgere i et stort flertal protesterer mod en beslutning som et byråd

grund til at se på grundlaget

mig for at jeg går særlige ærinder

det er urimeligt i forhold til de spørgsmål der er stillet i dag

frie ret og konkurrenceevne og så videre

spørgsmålet om hvor længe venstre er gået ind for det vil

er blevet opmærksom på den her lovgivning i kølvandet på at der er nogle borgere der har råbt op og så synes jeg

politikers pligt og ret at forsøge at rette det det er det jeg klandrer venstre for

der er to partier der har ansvaret for opbygningen af vores

støttet det men det parti som virkelig har ansvaret

en fornuftig energipolitik

omgås ressourcerne ansvarligt og som derfor også har haft den her aftagepligt er jo venstre

skal have så meget skældud for det når det har været klassisk venstrepolitik

selv lide med at det er gået så vidt at herre steen gade kan stå her og sige at det er

store socialdemokratier i danmark der måske går ind for planøkonomi og som så ikke har evnen til at se sig selv

lave den om igen for det er jo det de kunne gøre de udgør jo et flertal i det her ting og derfor har de et stort ansvar og

skulle varetage borgernes interesser når nu vi har de her to store socialdemokratier som er druknet i planøkonomi og undertrykkelse af borgere var det jo faktisk sf med

hullet nu

og ikke støtte sådan et par stykker så jeg

det er argumentets tyngde vi forholder os til og ikke den politiske farve

så vil

at luften er ren

det er særdeles seriøst at se på borgernes ve og vel og ikke systemets

forventet at finde herre mike legarth på denne side af sagen

debat at påpege når man er overrasket eller forundret over at et parti siger et og gør noget andet ellers er det

skåltaler ved festlige lejligheder at man siger at man er på borgernes side og

at det er særdeles seriøst det ville være useriøst ikke at diskutere spørgsmålet om personlig frihed

at pløje et fjernvarmesystem ind i et etableret boligområde og tvinge borgere der har boet tredive år i det samme hus

uden konkurrence uden noget som helst tabellen viser at det bliver dyrere for nogle af dem og så står ordføreren

i dag og siger vi vil gerne tvinge det skal blive billigere ja den del af skalaen kan jeg også godt

så jeg synes det er særdeles seriøst og derfor

jeg bestemt ikke at det er mig der deltager i nogen mudderkastning

fuldstændig populistisk forslag at

det handler om nogle lokale interesser og vi ser den højt respekterede energipolitiske

det kan være godt nok hvis argumenterne så holder det synes

vi har nu otte og halvfems kommuner vi har en problemstilling i én

som har gjort at forbrugerne bevisligt har den billigste form for varmekilde og som

den dagsorden der er vigtig vi vil

have maksimal personlig frihed vi sætter mennesket før systemet vi tænker på menneskelige konsekvenser før milliarder

at

det handler om ikke at have en populistisk dagsorden

forholder sig til et emne som er meget vigtigt mit afsluttende

det redskab fra alle kommuner og dermed fjerne det glimrende grundlag vi har

en del af debatten i dag når herre mike legarth kan nævne

og der er masser af steder hvor det her problem er åbenlyst hvis man

én kommune er det klart at det er svært at få en seriøs diskussion

det her er et væsentligt frihedsspørgsmål

derfor

af at herre mike legarth betegner det her som et populistisk forslag

overhovedet ikke er det er sådan set rent for borgernes

der reagerer borgere som normalt ikke reagerer mod systemet ikke kommer til demonstrationer

faktisk overkommer at møde op herinde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

afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til på tirsdag den niogtyvende

får vi en begrundelse af ordføreren for forespørgerne herre steen gade

den årlige energipolitiske redegørelse som udarbejdes af

er også en tradition at alle partier

og derfor har jeg som formand for folketingets klima energi og bygningsudvalg påtaget mig opgaven at begrunde den

den energipolitiske situation det er blevet endnu mere aktuelt efter at vi har haft

bærer naturligvis i vid udstrækning præg af at vi netop har indgået den bredeste grønneste og længstvarende energiaftale i danmarkshistorien og jeg vil selvfølgelig gerne benytte denne lejlighed til endnu en gang både at takke de mange partier der har bidraget til den proces

udtrykke min begejstring over at det kunne lade sig gøre jeg ser frem til at samarbejde med alle aftalens parter om at gøre den til virkelighed i de kommende år det er jo en energiaftale som er blandt de mest ambitiøse af slagsen i verden og jeg kan også love for at der bliver lagt mærke til den ude i verden det er flotte resultater vi forventer frem til

af elforbruget

lægger anden vedvarende elproduktion bliver det faktisk omkring halvfjerds procent af vores elforbrug i to tusind og tyve der vil være fra vedvarende energikilder vi reducerer vores bruttoenergiforbrug med syv en halv procent i forhold til to tusind og ti og vi får fire og tredive procent

og det vil ikke være gratis men der er heller ingen tvivl om at gevinsterne vil blive mindst lige så store og at der er tale om intet mindre end et

det er et stort skridt i retning af det langsigtede mål som vi alle deler herinde en energiforsyning i to tusind og

der er baseret hundrede procent på vedvarende energi initiativerne der skal skabe disse resultater er vi allerede i fuld gang med

og netop implementeringen og vores kontinuerlige opfølgning bliver et fokuspunkt i energipolitikken i det næste år ud over at gå fra plan til virkelighed skal vi også fokusere på hvordan vi får skabt mest mulig grøn vækst og får flest mulige arbejdspladser i danmark ud af de mellem halvfems og

halvtreds milliard kr som vi fra i dag og frem til to tusind og tyve skal investere i både energieffektivitet og vedvarende energi som følge af energiaftalen når vi investerer så massivt i en grøn omstilling skal vi selvfølgelig sørge for at få så meget ud af investeringerne som overhovedet muligt lad mig fremhæve et af de vigtigste initiativer i den forbindelse i regi af regeringens ministerudvalg for en ny erhvervs og vækstpolitik i danmark er vi netop ved at nedsætte et vækstteam for

med gode kræfter fra det danske erhvervsliv teamet skal komme med ideer til hvordan vi fremover skaber bedre erhvervsmæssige rammer så danmark kan fastholde og videreudvikle sin globale position som et grønt foregangsland

det gælder produktion og eksport af grønne teknologier for at kunne realisere det langsigtede mål om hundrede procent vedvarende

teknologier de produkter og den erfaring vi udvikler på den konto skal vi selvfølgelig sælge til andre i den forbindelse kan vi jo glæde os over at

procent når danske virksomheder sælger grønne løsninger og viden til udlandet

satse på forskning udvikling

i dag

kun skal sælge grønne løsninger og viden vi skal samtidig i stigende grad vise verden

danmark bliver med andre ord også hjemsted for demonstration og fremvisning af grønne løsninger vi laver ikke længere bare knowhow vi laver også showhow når andre kan se at det kan lade sig gøre at omstille fra fossile brændsler

så det er økonomisk fornuftigt og med fortsat høj forsyningssikkerhed så er der ikke bare flere der vil følge efter er også flere der vil have øjnene åbne for danske kompetencer og dansk teknologi et tredje hovedspor for energipolitikken fremover bliver at holde eus energipolitik i det grønne spor det danske formandskab slutter som bekendt i næste måned men selv derefter vil regeringen lægge mange kræfter i at sikre grønne resultater på europæisk niveau målet er at eu skal sætte et fælles mål ligesom danmark om at blive uafhængig af fossile brændsler

kommissionens egne analyser peger på

vil være markant dyrere end at fortsætte status quo måske endda tværtimod de fleste af investeringerne vil tjene sig hjem i form af lavere udgifter til energi herunder betydelig lavere import af især olie og gas fra tredjelande her kan man jo minde sig selv om at

til to tusind og elleve steg olieimporten til eu med hundrede milliard

det var jo penge der kunne investeret i europæiske arbejdspladser

sendt uden for eu konkret arbejder vi pt under det danske formandskab som

få det såkaldte energieffektiviseringsdirektiv i hus og derudover er der nok

skulle jeg hilse og sige vi har til det sidste rådsmøde blandt andet

få sat nogle lidt nærmere mål og rammer for hvad der skal ske efter to tusind og tyve hvad skal vores mål

på vi bliver ikke færdige med det arbejde men vi håber at kunne få en retning på det vi skal snakke fælles energiinfrastruktur i eu der skal planlægges og udbygges og det skal sikres at

regeringen vil også fortsat arbejde for at eu udviser globalt lederskab

det fælles drivhusgasreduktionsmål i to tusind og tyve fra tyve procent til tredive procent i

nitten halvfems uanset udfaldet af de globale klimaforhandlinger et grønnere eu vil gøre de

et tal som jeg selv finder meget opmuntrende er at i to tusind og elleve var firs procent af de nyinstalleringer af el der blev investeret i i europa

jeg ser for mig bliver de tre hovedoverskrifter for energipolitikken i

at vi kan opretholde det gode momentum der er i forligskredsen

at sikre at vi får mest mulig grøn vækst og beskæftigelse ud af de milliarder der skal investeres i danmark som følge af aftalen

den grønne energipolitiske dagsorden i eu fastholdes og leder til stærke grønne resultater

en god redegørelse og og

de energiaftaler vi har haft tidligere

nu er der en otte årig aftale og allerede inden sommer er første trin færdigt så har vi

rammeværket og dermed hele grundkonstruktionen

i løbet af otte år ved at gå over til et system som grundlæggende er bygget op på vedvarende energi vi tror jo stadig ofte i den offentlige debat at hele vores energiforsyning sådan nærmest er

eller vedvarende energi fordi vi har kunnet meget på på

har måske også omverdenen det syn sandheden er jo

vind og anden vedvarende energi bliver så kernen

to tusind og tyve og skal kigge fremad det betyder at alle de analyser

af energiaftalen alle de ting vi skal arbejde videre med så vidt jeg kan se bliver

vigtigste af det der skal ske også på den korte bane fra nu

forstå at udfordringen er at lave integrerede systemer at

energisystem til et grundlæggende decentralt energisystem det integrerede består i

det der hedder smart grid altså intelligente net til at spille sammen med en meget meget stor produktion fra vind

kan blive udnyttet maksimalt og økonomisk maksimalt så vi

nogle af nabolandene sådan at vi får integrerede net

i europa og så vi også får den afsætningsmulighed

både den mest økonomiske og den mest fremtidssikrede løsning ud af det her

vækstteam som er i gang på det her område

at det er vigtigt at sige at danmark som et demonstrationsland for

og blive konsolideret på andre punkter og så være et

og påvirke først og fremmest eu som ministeren lagde vægt på jeg vil også nævne at vi jo her om

kunne vedtage en global forpligtelse til at

adgang til elektricitet for alle i to tusind og tredive

i to tusind og tredive og mål for energieffektivitet de tre ting er ikke ligegyldige selv om det er med konsensus og alt det besvær

for det er jo også en chance for

være med til at skabe de job

at sige at det er den vækstmotor der er vedtaget i år i den her folketingssamling som der er flest arbejdspladser i der er rigtig mange arbejdspladser i det udregnet på årsplan

gør vi det rigtigt vil det altså være et boost

produktionsarbejdspladser og det er i høj grad til

for rigtig mange af arbejdspladserne ligger der

det nu omfatter mange partier

vedtagelse og et dårligt forlig det er min klare opfattelse at det både er

og et meget godt forlig der ligger bag det lyder sådan

med det brede otte årige energiforlig af toogtyvende marts to tusind og tolv er på rette spor mod det langsigtede mål om omstilling af energiforsyningen

i aftaleperioden gennemføres en omfattende fremtidssikring af dansk energipolitik med hovedvægt på en forstærket energibesparelsesindsats og en omfattende udbygning med vedvarende energi som blandt andet medvirker til danmarks selvforsyning med energi folketinget opfordrer regeringen til at sikre en effektiv opfølgning og implementering af aftalens mange forskellige initiativer herunder at danmark i videst muligt omfang høster de erhvervsmæssige og beskæftigelsesmæssige gevinster

til vedtagelse vil som nævnt komme til afstemning på tirsdag den niogtyvende

så går vi til ordførerrækken først

her i dag for godt og vel to måneder siden nøjagtigt den toogtyvende marts i år blev der indgået en bred energipolitisk aftale det er en aftale som venstre står ved og som vi er tilfredse

vi er meget tilfredse med at det er blevet en bred aftale det giver sikkerhed for de mange virksomheder og private der skal investere så kender man rammebetingelserne langt ud i fremtiden også ud over et kommende folketingsvalg

næste valg jamen så er der også sikkerhed for rammebetingelserne frem til to tusind og tyve efter vores overbevisning er det en fornuftig aftale

vi kommer frem til to tusind og tyve det er vi rigtig tilfredse med dermed har vi også sikkerhed for at det er en økonomisk ansvarlig aftale både for

men det er også fortsat en meget ambitiøs og visionær aftale som bygger videre på den visionære og ambitiøse klima og energipolitik som vk regeringen

grunden til de seneste ti år det er en fortsættelse af den linje hvor danmark omstiller til mere og mere vedvarende energi aftalen indeholder jo en lang række forskellige områder vi skal fortsætte udbygningen

ja vi skal helt op på at fem og tredive procent af energiforbruget i to tusind og tyve er baseret på vedvarende energi og målsætningen er

på basis af vedvarende energi frem mod to tusind og tyve skal der ske en fortsat massiv udbygning med vindenergi

hvor der skal etableres ikke mindre end

svarer til forsyningen af op imod ottehundredetusind

det er en ganske stor

i de centrale kraft varme byer

er et helt centralt punkt i aftalen at vi omstiller de kulbaserede værker til biomasse at vi gør det på en måde så forbrugerne også kan betale regningen

der også er taget hensyn til de mange virksomheder herunder ikke mindst gartnerier der er afhængige af at aftage billig fjernvarme fra de store kraft varme byer biogas er et andet element i aftalen vi sikrer bedre rammer omkring biogas

mere gang i området vi skulle gerne op på at udnytte i hvert fald halvdelen af potentialet i to tusind

pulje på to hundrede og halvtreds million kroner til næste år

til etablering af ve anlæg til virksomheder også

vil jo sætte gang i udviklingen rigtig mange steder udeomkring og vil give virksomhederne nye muligheder for at erstatte kul og naturgas med vedvarende energi energibesparelser er også et helt centralt element og endnu bedre end at bruge energien

procent det vil sige at vi har været i stand til at forene økonomisk vækst med et reduceret energiforbrug den linje fortsætter vi og vi sikrer endnu større energibesparelser frem mod to tusind og tyve

også ting som ikke er nævnt i aftalen og som det lykkedes at få ændret på og det er især spørgsmålet om olietankene

og halvtredstusind familier i udkantsdanmark

danmark på det område har haft ikke mindre end to hundrede og firs milliard kroner i indtægt siden

fem og halvfems vi vil gerne opfordre ministeren til at arbejde videre med det område og sikre at vi får en

sikre at der også i fremtiden er gode indtægter fra olie og gasproduktionen og at vi udnytter

at skabe yderligere vækst på området vi er nu i gang med implementere energiaftalen her

vi er som sagt meget glade for at det er en bred aftale og vi føler også at der er et godt samarbejde med regeringen om

hvor der eventuelt kan være små knaster der endnu ikke er blevet løst tak

barberet to milliard kroner af aftalens pris og jeg kan godt forstå

det der er sket i forhold til erhvervslivets omkostninger

er utrolig stor usikkerhed forbundet

jo melder ud at vi nu kan forvente at den

afgiften som jo er et af de centrale finansieringselementer

at man går så bastant ud og siger

når man allerede nogle ganske få måneder inde i

gået mere end

tre hundrede kroner for en

det her handler selvfølgelig om at vi ser på det her over en årrække

et fornuftigt billede af det

få kul ud af kraftværkerne og

og det er der jo sikkert rigtig meget ræson i når man så læser energiaftalen og de mange analyser

det er tankevækkende at

finde ud af om det nu også er bæredygtigt

jo rigtig rigtig mange implikationer i forhold til

der sker i ulandene og så videre

plan b i den her flotte aftale hvis man i løbet af halvandet år

gennemført en analyse af det men vi er helt overbeviste om at der findes ressourcer som er bæredygtige

års energipolitik

når man kigger fremad det er blevet sagt rigtig mange gange men det kan simpelt hen ikke siges nok energiaftalen er den mest ambitiøse af sin slags verden har set og

har en energiforsyning som er hundrede procent baseret på vedvarende energi i to tusind og halvtreds med energiaftalen vil vi inden to tusind og tyve blandt andet

fem og tredive procent af det endelige energiforbrug

sikret en reduktion på syv en halv procent af bruttoenerginiveauet i forhold til to tusind og ti og en reduktion på fire og tredive procent af drivhusgasudledningen

selvfølgelig også på ryggen af det her det at vi får skabt fyrre til tres

nye arbejdspladser fyrre til tres

arbejdspladser jeg tror ikke det er gået nogens næse forbi at et af de allerstørste samfundsøkonomiske problemer vi står over for

jeg synes jo at vi med stolthed i stemmen de næste mange mange dage i folketinget kan sige

har skabt arbejdspladser hvis man kigger på mængden af arbejdspladser der er alene i den her energiaftale

vi vil for det første have et samfund som ikke er dybt afhængig af olie udefra på den måde

iran med energiaftalen vil vi jo i fremtiden være sikre på at olieprisen og dermed benzinprisen

til den anden kan stige fuldstændig urimeligt fordi det iranske styre beslutter det vi sikrer også at den permanente fordobling af olieprisen i to tusind og tyve som prognoserne siger ikke

blandt andet også derfor at dansk erhvervsliv over en bred kam

ville det ramme danske virksomheder

får den laveste energiregning det bliver naturligvis et meget stærkt konkurrenceparameter i fremtiden for det andet

med energiaftalen sætter vi handling bag vores

reducerer vi drivhusgasudledningen med fire og tredive procent med den aftale

det kommer til at betyde rigtig meget også for hvordan resten af verden kommer til at opføre sig vi vil være et foregangsland der viser andre lande at det kan lade sig gøre at lave en grøn omstilling det er klart at

det store regnskab betyder det meget lidt at danmark som et lillebitte land bidrager til

at lige som vi ser til samsø og andre steder i danmark når vi skal have eksempler på hvordan man laver grøn omstilling kigger resten af verden også rundt på landkortet

har kunnet få det til at fungere hvad har det betydet politisk hvad har det betydet for erhvervslivet der vil danmark altså være et af de lande hvor man retter sine øjne hen for at få erfaringer med hvordan det her fungerer vi gør det ikke kun for at have samvittigheden i behold

set allerede nu det ved vi godt vi eksporterer energiteknologi til andre lande

ikke bare fastholder vi den førerposition vi har skabt op igennem halvfemserne nej vi udbygger den faktisk også den tredje og sidste ting jeg skal nævne

i forvejen har masser og hvor der allerede er vækst nej jeg synes

er vigtigt ved de arbejdspladser vi får skabt her er at det er produktionsarbejdspladser det er arbejdspladser der både giver arbejde til folk som er højtuddannede

arbejdspladser til folk der ellers har været beskæftiget ved industrien

det vil altså sige at jeg ikke bare ser det som en mulighed for at få skabt arbejdspladser jeg ser det også som en mulighed for at skabe en bestemt slags arbejdspladser nemlig produktionsarbejdspladser det er det vi mangler der er store grupper i danmark som har meget svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet igen

det her skaber vi altså nye produktionsarbejdspladser og derfor er det her altså også en produktionsplan for de næste mange år på dansk jord

det nogle med et grimt ord kalder udkantsdanmark det her skaber nemlig også arbejdspladser

danmark det giver sig selv at

altså ikke på rådhuspladsen i københavn der kommer til at stå et biogasanlæg vel biogasanlæg står lige præcis der hvor

hårdt trængt og det er altså også i områder af danmark hvor man

kan passe kedlerne kan bygge kedlerne

arbejdspladser som ikke er på støtten det er simpelt hen regulære nye arbejdspladser fordi det er regulære nye forretningsområder det betyder rigtig meget for socialdemokratiet

set også det er derfor vi har fået god opbakning fra dansk erhvervsliv dansk landbrug og fra dansk industri med energiaftalen har vi støbt fundamentet til den grønne omstilling i den næste tid skal vi bygge huset oven på det fundament det er når vi går i gang med transportsektoren landbrugssektoren boligsektoren og så videre vi ser rigtig meget frem til arbejdet med den proces

glæder os hver eneste gang en arbejdsløs får sig et godt nyt job ikke

blev indgået mellem næsten alle folketingets partier det valgte vi at gøre af flere forskellige grunde først og fremmest handler det om at vi ønsker at få indflydelse på en aftale som omfatter enorme milliardbeløb og som har indflydelse på alle danskeres økonomi derfor er det vigtigt for os at deltage i aftalen for både at have indflydelse på

indflydelse på den lange række af udmøntninger som kommer til at ske i løbet af

ikke mindst fordi aftalen her trækker i retning af at danmark

også i fremtiden vil være uafhængig af energi fra udlandet det er et element som vi lægger vægt på aftalen indeholder en videreførelse af det støttesystem til vindmøller som dansk folkeparti aldrig har været tilhænger af men vi lægger vægt på at energiaftalen er et skridt på vejen

kommer til at fungere mere på markedsvilkår end det er tilfældet nu for aftalen indeholder netop det element at støtten til landvindmøller skal aftrappes i takt med stigende elpriser så det er absolut et skridt i den rigtige retning

det sker blandt andet ved at den eksisterende støtte til biogas til kraft varme produktion også gives til biogas som leveres til naturgasnettet desuden gives der yderligere støtte støtte som gives til al

anvendelse af biogas og denne sidstnævnte støtte er så kun i to midlertidige ordninger hvor den ene aftrappes øre for øre når naturgasprisen stiger og den anden aftrappes årligt fra to tusind og seksten og er helt væk i to tusind og tyve jeg vil godt sige at det

normalt ikke er dansk folkepartis politik at yde statsstøtte til energiprojekter

er der dog en god grund til det for når det gælder biogas er det vigtigt at udvikle den her produktion så den på et tidspunkt kan erstatte den traditionelle naturgas forholdene er at de naturgasforekomster som danmark

sandsynligvis vil løbe tør inden for en ukendt årrække og hvis vi

tilvejebringer alternativer kommer vi til at importere gas i stedet for det kan være et problem hvis vi bliver afhængige af import af gas fra ustabile eller ligefrem fjendtlige regimer den situation vil vi undgå derfor anser vi i dansk folkeparti anvendelsen og udviklingen af biogas som et skridt væk fra afhængighed af fremmede magter endelig synes jeg det er værd at nævne at energiaftalen også indeholder det element at puljen til nye ve teknologier for eksempel solenergi

bliver videreført det er vigtigt for dansk folkeparti

et stort potentiale for bølgekraft

med energiaftalen kan videreføre denne pulje i indtil videre fire år yderligere

ud over de elementer som jeg allerede har nævnt indgår

mere konkurrencedygtigt når både husholdningerne erhvervslivet og den offentlige sektor er mindre afhængige af energi og skal bruge

det er også en vigtig ting som energiaftalen går ud på og det er vi glade for

glæde mig over at det lykkedes at få

så det fortsat er muligt for mennesker der bor uden for

den gode og konstruktive forhandlingsproces vi har været igennem trods vores

det er jo rigtigt som mange har sagt her i dag at den energiaftale der blev indgået

folketingets partier indeholder nogle rigtig gode og spændende perspektiver for det første

et af de få eksempler vi har

største udfordring vi står over for i de kommende år nemlig hvordan vi fortsat kan skabe beskæftigelse arbejdspladser og udvikling samtidig med at vi reducerer vores ressourceforbrug

løsningen på den udfordring

burde udgøre kernen i al økonomisk politik i al politik i danmark men desværre må man jo sige at det her måske er det eneste eksempel på at vi er i færd med at forsøge at løse

rigtig godt at det forholder sig på den måde det andet som jeg også synes er rigtig godt ved energiaftalen er at den jo også yder sit bidrag til at det vil være muligt at gennemføre en klimalov i det danske folketing som kan sikre at vi i

den her energiaftale leveret sit hovedbidrag til

og transportsektoren hvor det jo også er muligt at opnå store reduktioner også selv om det selvfølgelig kræver en stor indsats det tredje rigtig rigtig vigtige element i energiaftalen

og halvtreds kan blive uafhængige af fossile brændstoffer det er en fantastisk vigtig opgave efter enhedslistens opfattelse og det er jo i hvert fald godt at vi er i stand til at lave en energiaftale der giver mulighed for at vi kan nå det resultat det synes jeg er

heller ikke se bort fra at det at vælge at sige at man laver en energiaftale der giver mulighed for at reducere

tyve gør at danmark så lige præcis når det som er minimumskravene til de udviklede vestlige lande hvis vi skal sikre at vi får

ikke så godt at verdens bedste land når lige præcis

men det giver mulighed for at illustrere at det vi siger

lade sig gøre

var jo at vi ville fastholde

regeringsgrundlaget

det fordi regeringens mål svarede præcis til hvad vi

socialdemokraterne sf og radikale venstre var blevet enige om inden valget og uden at jeg skal fortabe mig i det emne vil jeg sige at hvis vi havde været i den situation at der var andre områder

bevaret enigheden i samme udstrækning efter valget som vi havde før valget så ville stemningen i

noget mere munter end den er lige for tiden så derfor var det selvfølgelig vigtigt at holde fast i målsætningerne at vi så i hele processen fik den sidegevinst at det viste sig at noget af den overindtjening for nu at bruge et pænt udtryk som der tilsyneladende har været i energisektoren i nogle år

taget hul på at få renset ud i den sådan at den samlede pris

set bare en ekstra gevinst og enhver der

den slags kan jo gå tilbage i annalerne og se hvor meget energi og tid jeg

noget ved urimelig høje energipriser i det her land der skulle åbenbart en ambitiøs energiaftale til før vi for alvor få taget hul på det

blev jo fastholdt der var megen debat om

ret imponeret over at der er så mange partier i folketinget der er

at halvtreds procent af vores el skal produceres

men det skal være tilgivet pointen her

den charme i sig at hvis man er meget detailorienteret detailorienteret og tager alle decimalerne

skrotte decimalerne og se lidt stort på det så bliver det halvtreds procent der var også

så har vi jo en lidt større opgave når vi skal

at man havde nået lidt mere på energiområdet men det var der nogle der ikke ønskede og så kommer andre til at yde en større indsats og

fair nok at det må være på den måde

alt i alt må man vel konkludere at det er en meget ambitiøs og udmærket energiaftale der er indgået det er klart

der i finansieringen af energiaftalen var blevet lagt mere vægt på det synspunkt som nogle har ført sig meget frem med i politik nemlig at det

blive dyrere at være dansker altså at man

skulle betale kunne være de samme som dem man betalte i vk regeringens oprindelige udspil og så kunne almindelige forbrugere til gengæld være sluppet noget billigere det havde vi gerne medvirket til men der var der ikke nogen stor stemning for at det skulle være sådan det er klart at

set at der var blevet investeret betydelig mere i solenergi geotermi bølgekraft jordvarme og så videre end det der blev

videreført de puljer kan man sige der også

det hjalp da sikkert med til at få processen løftet

en videreførsel af det som enhedslisten fik igennem i nitten halvfemserne og som den daværende regering var meget hurtig til

stopper for i nullerne så vi er meget glade for at det er kommet i gang igen når vi

så vigtigt at fokusere på solenergi bølgekraft jordvarme geotermi

er det fordi vi ser én stor vanskelighed i den aftale der

omkring de forskellige former for bioenergi vi har læst rigtig mange analyser

sår ret stor tvivl om hvad den

omkring bioenergi og det gælder biobrændsel det gælder biomasse og det gælder biogas

biomasse som givetvis vil være bæredygtig

muligt at fremskaffe bæredygtig biomasse i tilstrækkeligt omfang til en rimelig pris

meget glad for at vi nu har aftalt blandt forligspartierne

en analyse af det område og at vi så

af den analyse gennemfører de nødvendige beslutninger

en stor vækst i beskæftigelsen

som der efter vores opfattelse bliver rigtig meget brug for i fremtiden

som sker samtidig med at man reducerer ressourceforbruget og reducerer forureningen og vel at mærke også en beskæftigelse som

i de initiativer som bliver taget når man snakker beskæftigelse i forbindelse med med trepartsforhandlingerne og når man snakker beskæftigelse

at det der er afgørende lige præcis er at skaffe nogle penge til investeringer som kan skabe en

vil fremhæve og som vi også har været meget glade for i enhedslisten

at det faktisk nu for alvor er lykkedes

uafhængig af dyre energikilder i fremtiden og som har stor brug for

beboere der bor i de kvarterer også reduceres i fremtiden

der fastholdes den store opmærksomhed der er på det område

skal følge op på aftalens formuleringer der på nogle områder er lidt brede men jeg tror at vi alt

velskrevet redegørelse vi anerkender den stærke fokusering på energieffektivitet og det strategiske arbejde med energirenovering af den eksisterende bygningsmasse i liberal alliance har vi stor forståelse for nødvendigheden af at spare på alle former for energi og

vi jo selvfølgelig af mange af indlysende grunde

deler også regeringens opfattelse af at man som samfund er nødt til at vise rettidig omhu når det handler om konsekvenserne af de ændringer i klimaet

om kampen mod klimaet som vel ret

det synspunkt at vi i danmark med vores energipolitik ville være i stand til at påvirke påvirke den samlede

giver det simpelt hen ikke mening at man i en lille åben økonomi med verdens højeste afgifter lader afgifts og tilskudssystemet være driveren som vi ser det får man kun ulemperne ved at producere en langt dyrere strøm

så vil ministeren og mange herinde selvfølgelig nok sige jamen i har jo bare slet ikke set lyset

den grønne vision

ser ser vi at vismændene jeg har taget rapporten med her concito og mange andre tænketanke heller ikke

gang på gang peget på at der absolut ingen miljøeffekter er ved en ensidig

gevinster ved en ensidig og ambitiøs og ikke noget ord der er nævnt flere gange af de foregående taler end ordet ambitiøs

en ret central pointe efter min opfattelse energistyrelsen anerkender da også i

til nogle af lovforslagene som vi jo har haft inde at der ikke er miljøvirkninger

kan fremstå som et eksempel for andre noget som også er nævnt her vi er heller ikke så optimistiske når det handler om

at tale om at man skal ud med det sorte og ind med det grønne men vi synes ikke at det er omkostningerne værd så længe der hersker så stor usikkerhed om hvorvidt biobrændsler overhovedet kan betragtes som bæredygtige hvilket enhedslisten jo også var inde på

også gerne påpege den betydelige usikkerhed

forligets økonomi

en række elementer som for eksempel ændrede afskrivningsgrundlag effektiviseringsantagelser om

dybest set er der jo ingen der rigtigt aner hvordan verden vil se ud i fremtiden der er ikke ret mange der kan sige noget om hvordan

energipriserne vil udvikle sig det er jo stort set som med

forestille os jeg ved godt det er en trossag

den frygt at hvis alle omstiller fra kul til det grønne

må det grønne jo blive dyrere end det sorte jeg ved ikke hvor de antagelser ligger henne

sådanne regnestykker når vi stort set ikke kan kigge andet end et halvt år frem som jeg nævnte i mit spørgsmål

pso afgiften som jo er hævet med to en halv milliard

os vi synes det her er for dyr en plan den er ambitiøs

tillykke med det danmark kan man sige men uden at være alt for meget sortseer

bekymret for at det udstillingsvindue vi

med det her ambitiøse projekt også kan blive

hvor dyrt man kan gøre det vi kan jo købe strømmen langt langt billigere på markedet i

producere strømmen

men måske bliver købt op

så kan det jo være i hvert fald for os at se et

eventyr som som man ikke har særlig meget lyst til at vise frem jeg ved godt at danmark har et meget stærkt brand jeg har selv oplevet det når vi har været i durban og andre steder til klimakonferencer vi har et stærkt brand men alting har altså en omkostning og det er det der er min pointe

man kan købe tingene for dyrt

en lille åben økonomi hvor vi ikke kan finde løsninger som

hverken via vismænd eller andre

vi ved giver en effekt det er mit største problem

som et udstillingsvindue og så må vi håbe at

det er jo egentlig det der er hele humlen

får man arbejde ud af det og det viser sig også i finansministeriets redegørelse om beskæftigelsen at lige netop når tilskuddene

de notater som jeg har set fra fra finansministeriet så alt i alt

en god retning men vi synes simpelt hen at planen er for ambitiøs vi synes ikke at bukserne kan holde og det er vores

set er den største taberstrategi man overhovedet kan indtage

økonomien også for erhvervslivet

hvad det kommer til at koste vil ordføreren ikke medgive at

brug af grønne afgifter har tvunget dansk erhvervsliv ud i energibesparelser og alternative energiløsninger og at det faktisk har skærpet vores konkurrenceevne vil ordføreren ikke medgive at lige præcis det at vi i danmark har sørget for at afgiftsniveauet var tilpas højt til at der var et incitament til at

energiomkostninger end så mange andre og fordi energiomkostningen fylder mere og mere af produktionsomkostningerne i verden

er jo også derfor at både dansk industri og dansk erhvervsliv og dansk landbrug i øvrigt støtter energireformen det er jo ikke bare fordi de er filantroper

nok fordi de kan se at der er en god forretning i det

er produktiviteten i den grønne sektor næsten uanset hvordan man definerer den lavere end den er i andre sektorer og det er helt naturligt ud fra økonomisk teori når noget er subsidieret

den samme produktivitetsudvikling

jo det der er hele humlen i det her med beskæftigelsen

hvis man understøtter virksomheder

bliver de mindre produktive og man kunne være lidt fræk og

er nogle der har oplevet en industri som i mange mange år fået tilskud og som ikke er endt med

får benene lidt ned på jorden og siger der er altså også et andet scenarium her nemlig at afgifterne bliver så høje

omkostningerne gør at virksomhederne tjekker ud vi har set hvordan

det har jo under alle omstændigheder noget med omkostningerne at gøre så der er to sider af

medaljen og jeg tror at vi herinde bør

jeg ser det ikke som et plus at vi hele tiden skal være verdens mest ambitiøse slet ikke når vi også bliver verdens mest ambitiøse

industri sagde i skal endelig bare

trods alt nok alligevel ikke så jeg tror faktisk at

betyder at vi ingenting gør så sætter vi jo dansk økonomi i stå

man kan sige at vi er fuldstændig sikre på at det her bliver den største succes verden nogen sinde har set nej det er fordi vi

nej det er fordi vi ved at verden får brug for at vi omstiller til den grønne energi nej det er fordi vi ved at overvejende sandsynlighed for at oliepriserne stiger

vi nu er hundrede procent sikre og så sætte sig ned og gøre ingenting af frygt for at det bliver en fiasko

er faktisk overvejende sandsynlighed for at det her bliver en bragende succes og derfor kan man fortsætte

der nu sætter hele danmarks økonomi og fremtid i stå på grund af sortsyn

der er mange gode ting i den her aftale vi har et stærkt brand på det grønne område og det er godt

en fordel at være verdens mest ambitiøse når man er en lille åben økonomi

tjekker ud som alle de fagfolk jeg konsulterer

at markedskræfterne gør at produktionen flytter derhen hvor det bedst kan betale sig og er det dobbelt så dyrt at få strøm i danmark som i tyskland

ting for det er jo ikke bare strømmen der er dyr det er jo alle mulige andre ting der også

en liste på på tolv sider om om afgifter

får de her problemer med slagteriet i esbjerg og så videre så jeg synes faktisk at

fordi vi ønsker at sætte samfundet i stå vi synes bare ikke at en lille åben økonomi skal være verdens mest ambitiøse

huller ved grænserne tingene siver ud

og godt ved at det ikke virker på klimaet og

én lille faktuel oplysning i forrige uge offentliggjorde dansk industri tallene for eksporten

en eksport af grønne teknologier det ændrer jo bare ikke ved den omstændighed at vi har ganske

produktionsvirksomheder som ligger uden for den her sektor

sige før man kan jo sagtens forgylde ét område og så få nogle flotte tal et sted men jeg tror ikke at der er ret mange økonomer som er uenige i at når man går hen og piller noget ud og

ikke at være sortseer men jeg prøver at være en lille smule realistisk i forhold til de her jubeltal som bliver serveret

peger jo på at det her er et af de områder

er et udstillingsvindue på energiområdet at det også har givet danske arbejdspladser og at det også har sikret

at vi sælger det som der bliver sagt her selvfølgelig vil jeg anerkende det synspunkt

at vi har et stærkt brand men endnu en gang

og jeg er overbevist om at havde man brugt de her penge andre steder

stimuleret beskæftigelsen i i andre sektorer man ved bare

ved nogle afgifter så får vi ikke den bedste udnyttelse af produktionsfaktorerne det

økonomisk teori og det tror jeg faktisk holder

til ordføreren så er det herre mike legarth fra det konservative folkeparti

fra konservativ side er vi tilfredse med det brede otte årige energiforlig som vi gennemførte i marts

fra fossile brændsler til vedvarende energi i aftaleperioden gennemføres en omfattende fremtidssikring af dansk energipolitik med hovedvægt på en forstærket

dansk energipolitik med hovedvægt på

af aftalens mange forskellige initiativer herunder at danmark i videst muligt omfang høster de erhvervsmæssige og beskæftigelsesmæssige gevinster af aftalens initiativer

efter vi har hørt den forrige taler nemlig herre villum christensen der jo ikke anerkendte de gode værdier det udbytte der er ved energiaftalen vi er helt sikre på at ambitionsniveauet omfanget og tempoet er passende og at bukserne

vi fik jo forhandlet størrelsen på omkostningen betragtelig ned i forhandlingerne så det er vi sikre på de tre og tres milliard kroner i eksportindtægter er nagelfaste dem kan der ikke være nogen tvivl om vi skal selvfølgelig fokusere på det vi er gode til på en bred palet af mange andre ting skal det være et vigtigt element vi har hørt tidligere fra andre ordførere og lad mig repetere at olie og gasindtægterne er to

er rigtig godt tilfredse med som er en vigtig del og som vi skal holde fast i

man skal være sikker på at de aftaler man indgår med os

også gælder i fremtiden men det er klart at de skatteforhold der ligger derudover kan man selvfølgelig

et servicetjek af så vi synes

det er et stort grønt fremskridt til en fornuftig pris og det er en god aftale vi fortsætter den grønne linje som konservative satte i gang i vores regeringstid til en yderligere omstilling til mere vedvarende energi

milliard kr faktisk hundrede million kroner billigere end vi selv lagde op til med energistrategi

dansk erhvervsliv er under stigende konkurrencemæssigt pres og vi ønsker altså en effektiv og klimavenlig energipolitik som samtidig kan gøre danmark uafhængig

de olieeksporterende lande men hvad hjælper det at blive et af verdens grønneste

derfor vi skal være yderst påpasselige med anvendelsen af skatter og afgifter til at nå vores målsætning

energiaftalen et afsnit om

enige i og bakker massivt op om så var der et element der handlede om vind landvindmøller kystnære og havvindmøller og fra konservativ side ser vi gerne så mange havvindmøller som

så var der en del med biomasse og biogas samlet set

rigtig god energiaftale som vi altså bakker op om vi ser frem til at skulle udmønte

holder også fast i de gode arbejdspladser der for eksempel kom ud af det

tak for de gode bemærkninger der er faldet undervejs jeg skal ikke forlænge debatten unødigt men give et par enkelte kommentarer

sf startede med at

sikre et integreret system og smart grid

også meget enig i at den aftale der

milliarder som må lave deres aftensmad ved hjælp af

de samler eller fælder hver dag

noget ved det vil være et stort bidrag

vores klimamål venstre nævner og de konservative var inde på det samme en række af de ting der er

sige ligeud at for mig har denne forhandlingsproces selv om der var stunder hvor den forekom lidt

været et eksempel på det danske folkestyre når det er bedst

så langt som til at sige at det resultat der kom ud af den

nuværende regering lagde frem fordi vi fik hele omkostningsreduktionen med

at vi så måtte give os en lille smule

intakt jeg vil også gerne give håndslag på at

det handler om offshore industrien og

styrke det område også samspillet mellem de offshore aktiviteter vi kender i dag i forbindelse med olieudvinding og fremtidens offshore vindkraft

til venstres ordfører er

er rigtigt og det står jeg helt ved at vi i aftalen

tvinge folk til at opgive deres oliefyr uden for

er en rigtig god idé at gøre sig uafhængig

spillet så proaktivt med og fortsætter med at gøre det opfatter jeg også som en af de største glæder ved forliget og et

om at sikre ikke bare stabil og billig men også sikker energi til danmark i fremtiden enhedslisten nævner at vi er i den lave

jeg vil gerne bekræfte at regeringen står ved sin målsætning på fyrre

sikre fem og tyve til fyrre procent

jeg er stærkt optaget af at vi finder ud af hvor meget bæredygtig biomasse vi har tilgængelig og

til den debat med alle folketingets partier så er der herre villum christensen som

står i sit lille sorte hul og på en måde

jeg glæder mig også over at liberal alliance stemmer for halvdelen af de lovforslag der foreløbig er lagt frem på det her område

rakt hånden frem og sagt lad os nu

ikke kunne blive hele folketinget der kom med her sådan bliver det desværre ikke lige i første ombæring

europa og danmark står over for at skulle udskifte to tredjedele

rækker tredive til fyrre år ud i fremtiden i to tusind og tyve ophører det nuværende

foretog de valg vi gør nu nemlig at fremtidssikre dem

vil vi jo stå med et kæmpe problem

skulle til at erstatte nye kulkraftværker med

udskiftningerne når vores gamle produktionsapparat alligevel skal

tilgang til at det gør vi løbende

tror at det betyder noget at være et eksempel til efterfølgelse men det er ikke den eneste grund til det det er fordi

skal skyde det til to tusind og fire og tredive

været rundt om alle partierne tak for en god og konstruktiv debat tak for

og nogle kritiske kritiske ting omkring biomasse fra

har vi jo sådan set sagt i aftalen at

personlig mener jeg da godt at der kan stilles en række kritiske spørgsmål til det men det var faktisk derfor at det også er en del af

en bæredygtig udnyttelse af

også lige lyst til når der nu er en der ikke er med i aftalen at

rose herre villum christensen for det det er trods alt en lille smule befriende at høre at der kommer nogle og kritiserer

at der er forskellige argumenter fra at gå ind i den her aftale men alligevel er det rimeligt

hvis nu vestas bliver opkøbt af et kinesisk firma og

som herre villum christensen sagde at danmark har et fantastisk brand på det her punkt ros til det så er opgaven vel for et land der har et fantastisk brand på et område der også

at udnytte det brand maksimalt det er lige præcis det regeringen gør det er lige præcis derfor vi har vores eksport og investeringsminister til at rejse verden rundt

for at der er nogle kinesiske virksomheder der placerer sig i danmark og begynder at

sige at det her skal bruges som udstillingsvindue og være med til at tiltrække nye arbejdspladser

vil det jo faktisk betyde at de tal som vi har fået fra ministeriet

bliver forøget med de nye arbejdspladser

at være demonstrationsland for nye teknologier som verden får brug for

er det faktisk en dynamo der er langt større end nogen af os indtil nu har talt om

og fremtidsmuligheder

et af råstofferne kan man sige eller de råstoffer som vi arbejder med i produktionen og de nye undersøgelser som jeg har set viser at vi i de sidste ti år på

generelt har haft en prisstigning som fuldstændig opvejer hundrede års prisfald

det er det største alarmsignal der er givet til den måde vi producerer på og forbruger

det betyder at det at være konkurrencedygtig i meget meget stor udstrækning handler om at bruge færre råstoffer for hvis den prisstigning fortsætter som vi har set de sidste ti år på

også på stål og på en lang række

det en helt anden faktor hvad råstofprisen betyder for produktionen og konkurrenceevnen derfor vil det land som har de laveste omkostninger på råstoffer og kan genbruge

stå meget stærkt i i konkurrencen til sidst

en elendig gammeldags teknologi

det er jo det vi skal det er jo det alle lande er i gang med derfor synes jeg at det med

tror jeg at det vigtigste vi kan gøre på den korte bane er det ministeren sagde om at få brugt den danske beslutning i en eu sammenhæng og få påvirket andre lande

ikke sådan at tyskerne ikke også er i gang med at omstille deres energiforsyning

ikke sådan at frankrig som har været det store a kraft land ikke nu får en diskussion om de vil i gang med at afvikle a kraft beslutter de så mon

lave så gammeldags teknologier som kulkraft nej det gør de ikke

forhandlingen sluttet afstemning om fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den niogtyvende maj totusinde

det er vigtigt at asfalt og vejarbejdere som alle andre kan føle sig trygge når de går på arbejde vejdirektoratets undersøgelse

ulykker ved vejarbejde viser heldigvis at det går i den rigtige retning der sker stadig færre ulykker og personskader

om vi gør det godt nok derfor synes jeg også det er godt at enhedslisten sætter fokus på trafiksikkerheden også på det her område flere af de foreslåede initiativer i beslutningsforslaget er allerede iværksat eller vil blive det fremadrettet vejdirektoratet arbejder løbende

at forbedre sikkerheden for vejarbejdere nogle af de mange virkemidler som tages i brug er brug af teknologi

its løbende kampagner bedre uddannelse bedre koordinering af indsatsen forbedringer af vejregler skiltning og afmærkning teknologien åbner hele tiden nye muligheder for bedre information til trafikanterne

og meget andet for at kommunikere direkte

bilisterne blive bedre til at planlægge deres rute og nå rettidigt frem uden at forcere et vejarbejde

også en vigtig del af indsatsen kampagner skal minde bilisterne om at tage hensyn til de mange mennesker der hele tiden har vejen som deres arbejdsplads vejdirektoratet oplever at kampagnerne gør en forskel og derfor gennemfører de igen i år kampagnen pas på min

fremsættes ønske om bedre uddannelse af vejarbejdere og udbudskrav om uddannelse det er allerede noget som vejdirektoratet arbejder med vejen som arbejdsplads er et kursus som skal lære vejarbejderne

og den risiko som også er forbundet med arbejdet det er et krav at arbejderne på statsvejnettet skal have dette kursus dette kursus er under revision så det bliver mere målrettet de forskellige grupper af vejarbejdere der nedsættes en arbejdsgruppe som koordinerer vejarbejdet

der skaber større sikkerhed for vejarbejdere

af mulighederne for at benytte nye tekniske eller teknologiske løsninger til at skabe større sikkerhed et nyt it system giver vejdirektoratet overblik over planlagte og igangværende vejarbejder på statsvejene det nye system giver blandt andet mulighed for bedre planlægning mere præcise trafikinformationer og målrettet tilsynsindsats vejdirektoratet er også sammen med blandt andet arbejdstilsynet 3f politiet og kommunerne i gang med at revidere reglerne for sikring af arbejdspladser på vejene

vil sætte særlig fokus på steder hvor der rent faktisk er personer

bidrage til at sikkerhedsudstyr og beskyttelsesforanstaltninger målrettes efter hastigheder vejtyper og

også vigtigt at bilisterne nedsætter hastigheden

indsnævring af kørebanerne der kan også benyttes automatisk trafikkontrol

også det skal indgå i det videre arbejde som jeg

gøres der allerede rigtig meget for at skabe endnu bedre sikkerhed for asfalt og vejarbejdere og det er også

jeg har lagt i min tale og det beslutningsforslag som enhedslisten er kommet med så det vil jeg endnu en gang gerne takke enhedslisten for

den første ordfører i ordførerrækken er herre kristian pihl lorentzen

opfordrer enhedslisten til at der indføres skærpede sikkerhedsbestemmelser og ny teknologi til sikring af asfalt og vejarbejdere

med at slå fast at det er et relevant tema at tage op jeg er selv søn af en vejarbejder der desværre blev dræbt under udførelsen af

en sag der berører mig temmelig meget personligt

der køres mange gange for hensynsløst forbi et vejarbejde og vores debat i dag kan jo

i vejdirektoratets store temaanalyse om ulykker ved vejarbejde i perioden to

hundrede og halvfems ulykker ved vejarbejde i danmark heraf de ni hundrede ni hundrede og tre og halvfjerds med personskade alene i to tusind og ti blev der registreret to og tres personskadeulykker ved vejarbejde heldigvis kan vi også sige at der generelt er sket et fald i antallet af alvorlige

er venstre klar til at se på hvordan vi kan styrke sikkerheden ved vejarbejde der er allerede nævnt en række tiltag

vil også pege på at en effektiv fartkontrol i forbindelse med vejarbejde vil være et særdeles virkningsfuldt middel her tænker vi på at

de mobile automatiske trafikkontroller i langt højere grad bør opstilles ved vejarbejde de skal i det hele taget bruges de farlige steder i trafikken ikke som pengemaskiner men til at sikre at hastigheden kommer derned hvor vi ønsker den skal være derfor skal de selvfølgelig ledsages af store skilte

at her er der fartkontrol

vanker en bøde hvis man kører for stærkt det andet jeg tror er meget vigtigt når vi taler

en langt mere korrekt og relevant fartbegrænsning rundtomkring man kører ofte forbi et sted hvor der er skilte

en vejarbejder i miles omkreds den slags er med til at undergrave respekten

man i langt højere grad bruger intelligente hastighedsbegrænsningsskilte således at

eller hvad den nu er i det område

venstre ser frem til udvalgsarbejdet om

lande på en beretning der tager sigte på at iværksætte en politisk forhandling om de initiativer som vi kan og bør

pas på min far hedder den her nok så kendte kampagne som jeg tror vi alle sammen har noteret os når vi har kørt rundt i den danske trafik

god synlig og effektiv kampagne som jo virkelig

man ser det lille barn der minder om husk nu at min far arbejder her så du skal køre forsigtigt så der ikke sker ham noget det er en rigtig vigtig og nyttig kampagne som er i gang her og det fortæller også at det arbejde som enhedslisten

er rigtigt der er som også venstres ordfører var inde på alt alt for mange som bliver skadet eller som måske ligefrem mister livet fordi de passer deres arbejde som asfalt eller vejarbejdere så det er meget alvorligt

der langsomt men sikkert færre af de her uheld så der er altså allerede meget arbejde i gang hvilket jo også kampagnen pas på min far

og der er det kærkomment med det beslutningsforslag som enhedslisten har

nævnes en hel lang række forskellige tiltag foruden alt det meget man allerede har gjort

der synes vi fra socialdemokratisk side

af hvordan vi kan arbejde videre med nogle af de her ting

finde en fælles løsning kan vi lave en fælles beretning hvor nogle af alle de gode

heldigvis er på det her område bliver bragt i anvendelse

at vejdirektoratet allerede er i gang med

arbejdstilsynet 3f politi og kommuner i forhold til at udvikle på det her

komme med yderligere gode ideer og sende nogle gode signaler

løst det her meget vigtige problem

asfalt og vejarbejderne vi skal passe på børnenes

herre kim christiansen dansk folkeparti

som herre rasmus prehn var inde på pas på min far

der berører os alle sammen når vi kommer kørende derude på de her strækninger for vi ved også

er nogle af fædrene derude det kan vi se i statistikkerne som ikke nåede hjem fra arbejde

os om at vi altid kan gøre det lidt bedre så

der er jo en masse tiltag i gang men jeg er meget enig med de andre ordførere

at arbejde lidt mere med det her i trafikudvalget man gør

kan øge sikkerheden ved vejarbejde

ved vi er på vej vi venter bare på justitsministeren bedre skiltning som herre kristian pihl lorentzen var inde på det skal også give mening det

man laver en skiltning og så har man ligesom glemt at pille skiltningen ned

gør at der ikke bliver den nødvendige respekt omkring den skiltning vi er

nødt til at kigge på sanktionerne over for de her

laver uanset hvor meget vi skilter uanset hvor mange stærekasser vi sætter op så vil der være en gruppe af bilister der åbenbart ikke har forstået budskabet

nødsaget til at skærpe sanktionerne og gøre det forståeligt

kan jeg se er lige fra højere bøder til konfiskation af køretøjer dansk folkeparti hilser naturligvis velkommen at vi får en skrappere kurs over for dem der ikke forstår alle andre gode hentydninger vi måtte komme med så jeg vil jeg vil henstille til at vi får lavet en beretning

er også ting som som jeg måske ikke finder værende så relevant men men lad os diskutere det videre i udvalget og lad os

er noget at lave politik på vi er alle sammen enige om at vi skal have øget sikkerheden

så folk kan gå trygt på arbejde også vejarbejderne og passe deres arbejde uden

at blive slået ihjel af vanvittige bilister der kommer farende

er herre andreas steenberg som er ordfører for radikale venstre

alle medlemmer af transportudvalget har fået en mail fra en en person der arbejder med

et ben og en anden har mistet et øje og det hele skyldes altså at

åbne over for at kigge på nogle af de her forslag

for regeringen så vi er jo i gang men jeg vil ikke afvise at nogle af de ekstra forslag som enhedslisten kommer med kan det være en god idé at indføre så jeg ser også frem til udvalgsarbejdet og vil igen gerne rose enhedslisten for at tage

enhedslisten sparker en åben dør ind

gennemført og hvad det er man bør gennemføre og så kan vi tage den derfra

er at noget af det der berører folk der kører for hurtigt er at det bliver opdaget den smarte model

lang tid siden at vi her i københavnsområdet

at tage den der konflikt hver gang men så skal vi jo

meget irriterede hvis det er sådan at der er fartbegrænsning der hvor de ikke selv mener det er

barriere som vi så bare skal blive bedre til at at håndtere jeg ved også at vejdirektoratet er optaget af at sørge for at det er aktuelle oplysninger der står på deres skilte men det er

at vi står sammen om det her projekt så det det bare handler om

holde justitsministeren fast på at nu må vi snart have de der mobile

at sætte dem i gang og det må vi så også forvente snart

drejer sig om mennesker af kød og blod

der ligger i enhedslistens forslag

situationen med at det sådan

at det er vigtigere at vi skærper opmærksomheden på det flere har nævnt nemlig at det står klart om der arbejdes på vejen eller om der ikke gør der er ikke noget bilister bliver mere irriterede over man kører en lang strækning og så siger man det velkendte nå ja de er her jo ikke så hvis det er tydeligt at det kan markeres hver eneste gang at der altså er mennesker her på kørebanen så tror jeg

blive en hensyntagen til det der

gangene var der en masse afspærring og intet arbejde jeg tror faktisk at vi dér kunne komme et stykke ad vejen

et nyt tiltag at det altid var tydeligt for bilister at her er mennesker af kød og blod og ikke kun

så ud over de ting som ministeren allerede har nævnt er i gang og

fokus på den mulighed for at yde den service ikke mindst for arbejderne på vejen

god og rigtig positiv debat jeg kan jo simpelt hen ikke sige andet

bare har været positive vibrationer

ja

set ikke helt uenig i der er som der også er redegjort for rigtig mange tiltag i gang også nogle af dem som vi har nævnt i beslutningsforslaget men når vi alligevel har

vi jo gjort det fordi vi så sent som den

syvende februar i transportudvalget jo har fået

fra industrien altså fra virksomhederne på området både asfaltindustrien og de virksomheder der fremstiller udstyr altså så sent som den syvende februar gør de opmærksom på

godt nok de går stadig væk ude på

liv så synes jeg det er nødvendigt at reagere på trods af de mange tiltag og på trods af at vi kan se i vejdirektoratets

et faldende antal ulykker men alligevel

i hvert fald ifølge nogle foreløbige tal fra vejdirektoratet at alene i to tusind og elleve skete der rent faktisk stadig væk seks hundrede og syv og fyrre ulykker på vejstrækninger med vejarbejde hvor tre mennesker bliver dræbt en og firs kommer til skade

tre og tres alvorligt så det er

det er jo rigtigt at vores beslutningsforslag her

meget af det er nævnt vi lægger også

pas på min far det er virkelig et godt eksempel på en kampagne som slår igennem alle børn og voksne

trafiksignaler og hastighedsdisplay med med din fart kunne man jo godt foreslå

som også kan lukkes ned

når folkene er gået hjem eller når arbejdet er tilendebragt selvfølgelig det turde være helt naturligt

tillægge det den største betydning

alligevel er at skyde over målet og derfor er det også

en meget meget meget vigtig del af beslutningsforslaget

over for farten det er jo sådan at mange bilister tilsyneladende anser

at de suser forbi på trods af at der er skiltning og på trods af at man kan se at der kører store maskiner

over for den fart

det er en forholdsvis dyr måde at gøre det på

de her mobile stærekasser men jeg tror også det er nødvendigt at vi så så skærper de sanktioner der følger med

det kan være i form af flere klip i kortet end det ellers giver

måske også nemmere adgang til at konfiskere køretøjet vi tror det er nødvendigt at have den del med og det er jo kan man sige nogle ting der ligger i justitsministeriets regi

også nødvendigt at vi kobler til justitsministeriet og måske til retsudvalget hvad ved jeg så erfaren er jeg ikke i det her endnu men det må vi jo se på

udvalgsarbejdet det er nævnt

gerne for min skyld det ser vi på

ikke føler at tingene bliver forhalet eller at

et forkert ord men i hvert fald at vi ikke får forhalet det her der skal ske noget og folkene der går derude skal også føle at der sker noget men jeg takker for den positive modtagelse og ser virkelig frem til et rigtig godt udvalgsarbejde som jeg tror der kommer noget meget

kan fortælle de mange asfalt og vejarbejdere at nu sker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

ni og firs til nitten otte og halvfems ic3 togene har en levetid på cirka tredive år og skal dermed som udgangspunkt udrangeres i perioden

på nuværende tidspunkt har en restlevetid mellem syv og seksten år

optimering i forhold til driftpålideligheden

gennemført en udskiftning af motorer og gear samt justeringer

indsættelse af ic3 togene i regionaltrafikken

skal sikre at ic3 togene i en periode fremover vil kunne opretholde en høj driftsstabilitet

de løbende er i dialog med bombardier om behovet for

transportudvalget

min indstilling at

lysende klart for alle at der er behov for en afklaring af dsbs pressede materielsituation

der er behov for en afslutning på den endeløse ic4 føljeton hvor der hele tiden dukker nye uønskede afsnit op

vi skal have fastlagt hvilken rolle ic4 kan komme til at spille

kommer til at spille den oprindeligt tiltænkte rolle

som grundstamme i fjerntrafikken i danmark det andet scenarie er at opgive ic4 rykke stikket ud og sælge dem til højestbydende i det omfang der

det tredje scenarie er at reducere ambitionsniveauet og give ic4eren en alternativ rolle på jernbanen forudsat

vi nødt til at se det her i sammenhæng med en levetidsforlængelse af de pålidelige og komfortable ic3 tog der i dag danner grundstammen i fjerntrafikken umiddelbart tror jeg mest på det tredje scenarie

det kunne være på nogle regionalstrækninger men det betyder så også

på ic3 indtil

pålidelige og komfortable elektriske tog kan tage over

jeg tror stort set alle partier er meget fokuseret på at vi får en fremrykket elektrificering af banen så vi når helt til ålborg

men det koster penge og derfor kigger man jo nøje på

bugnende pensionsfonde komme på banen om jeg så må sige og få lov til at investere i en bane der hurtigere vil give en stor samfundsnyttig effekt end det oprindelig var planlagt specielt når vi ser det i sammenhæng med ic4 situationen så det er altså relevant

et politisk forhandlingsforløb om ic4 og om elektrificeringen

positive forventninger til

i efteråret derfor er konklusionen

venstre har sympati for det her beslutningsforslag men inden vi siger om vi vil stemme for det

resultatet af de igangværende forhandlinger på området

at der mange steder er behov for forbedringer jeg tænker her

den sjællandske regionaltogstrafik hvor folk oplever at det er

halvfjerdserne det samme gør sig gældende på strækningen fra esbjerg til aarhus

regeringen har igangsat en elektrificeringsstrategi

målsætning om at elektrificere yderligere det er også derfor at vi i en knap så bred men stadig væk rimelig bred forligskreds har afsat en

nogle af de forbedringer der skal til når så enhedslisten kommer med det her meget konkrete

beslutningsforslag om at levetidsforlænge

ved man at det er pålidelige gode tog som jo også

de blev introduceret havde visse begyndervanskeligheder men i dag fungerer de

så alt bliver fryd og gammen

hvad ministeren siger her for det er jo faktisk sådan at man fra dsbs side løbende har opgraderet de her tog man har forsynet

nye motorer man har

nyt gearsystem og andet man har løbende holdt de her tog ved lige

kan blive endnu bedre og at man ikke kan gøre endnu mere ved dem men man skal altså

side at det giver god mening

få analyseret det her til bunds og finde ud af

og kvalitet i den danske

der er meget andet vigtigt og ambitiøst i gang på det her område og vi kan godt være lidt usikre på om

levetidsforlænge allerede

vi er naturligvis altid meget interesseret i tætte drøftelser

kritisk situation hvis nu scenariet er og det er et ret sandsynligt scenarie at togfabrikken

gang i flest mulige arbejdspladser omvendt skal det ikke være sådan at vi

mere eller mindre lader os presse af konkrete firmaer der rejser rundt for at lave

sådan og sådan så vil vi formentlig blive nødt til at nedlægge vores virksomhed

styrke til at stå imod og se på

i nogles optik måske være at lægge alle ordrer i frankrig og andre steder frem for at lægge dem i randers

det er lidt fremadsynet kan man sige

bare har mistet troen på at ic4

nogen sinde kommer til at spille den rolle som de var tiltænkt da de blev bestilt for tretten år siden

ikke på det jeg er enig i vi taler om tingene i øjeblikket vi får afrapporteringer hele tiden i øjeblikket holder samtlige ic4 tog stille man havde

få dem til at bremse så nu holder de altså stille

jeg hælder meget til den konklusion på ic4

erstatning for de gamle veterantog fra

halvfjerdserne mr togene som forurener

sige at man i to tusind og tolv ikke kan byde passagerer så jeg tror at der bliver en opgave til ic4 togene men det bliver ikke den tiltænkte opgave derfor er der behov for frem mod en elektrificering

i morgen det ved vi der snakker vi altså to tusind og en

vi kan være færdige med hovedstrækningerne og til den tid vil der stadig væk være mange hundrede kilometer jernbane i danmark hvor der skal køre dieseltog medmindre vi finder endnu mere olie på dansk jord så vi kan elektrificere hele banenettet men det

ikke nogen her i salen der har fantasi til at tro

derfor er der behov for at vi får levetidsforlænget de her ic3 tog og tænker lidt mere langsigtet

kan godt være at de har fine motorer nu men som der også

de involverede parter parter så det omfang må man så sætte sig ned og se på men afvise fuldstændig at der skulle være behov for at levetidsforlænge

en rolle også de næste ti

vi vil være meget positive i det videre arbejde men

selvfølgelig ligesom venstre var lidt inde på også

det kan være vi når det inden det her

en dag skal køre med eltog i stedet for med dieseltog som i dag det er der tre grunde til for det første er eltog mere klima og

miljøvenlige de udleder mindre

så vi kan hvert eneste år spare penge og for det tredje er de mere driftsikre et af vores problemer med ic4 togene der kører på diesel

at den slags tog danmark bruger ikke findes som dieseltog det gør de i højere grad som eltog derfor vil vi altså få bedre tog

passagererne hvis vi kan køre med eltog i dag kan man køre

mellem københavn og vejle og fra vejle til den dansk tyske grænse

køre med eltog i store dele af danmark fordi vi mangler at sætte elledninger op et bredt forlig

elledninger op mellem vejle og esbjerg eller lunderskov og esbjerg så vi nu kan køre i eltog mellem esbjerg og københavn

esbjerg og den dansk tyske grænse resten af landet kan vi få på plads mellem to tusind og atten og to tusind og en og tyve viser et nyt notat fra transportministeriet man kan sætte køreledninger op i forbindelse med at vi alligevel er ude i samme tidsperiode

togene som vi kender dem nu kan uden

de står til at blive udfaset mellem to tusind og nitten og to tusind og otte og tyve

togene sagtens kan køre ind til den dag vi i stedet for kan køre med eltog

vi synes derfor at vi skal gå efter at få eltog og udfase

det ligeud hellere have de her dieseltog væk fra banen og så have nogle eltog ind i stedet for i øvrigt er ic3 togene jo de tog der kører bedst

fald lige nu så hvis vi igangsætter en levetidsforlængelse

vil vi mangle de tog mens de er på værksted det vil betyde at passagererne ikke vil kunne få en plads i toget og det er en dårlig idé især set i lyset af at et af de næste beslutningsforslag

med de ord kan vi altså ikke støtte

ic3 tog så ville al den viden om

dsb og og bombardier i fællesskab har meddelt

computeren således at den besked vi fik

i februar muligvis ikke er så dramatisk som

indtryk af

også oplevet en hændelse eller to

ic4 togene som gør at ic4 togene indtil videre

jeg hørte von hørensagen

skal på kursus i at køre

rundtomkring der har fået den besked

og vi har slet ikke vidst noget om det hvis det er rigtigt

at se om det er et rygte eller det

siger de giver os mulighed for så skal samtlige

i et sted mellem fire og seks uger selvfølgelig kan de kun tage et

men det betyder rent faktisk at

ville vi skulle fortælle de danske

løbet af sommeren at de godt kan droppe det der med tog fordi vi

togene kører og vi ved at hvis det er

med bombardier om at de skal opgraderes på den måde som bombardier lægger op til

det er altså ret mange så af praktiske grunde vil jeg sige

selv om de nu måske flytter nogle af deres ingeniører et andet sted hen

nogle udfordringer der som jeg ikke synes at enhedslisten i tilstrækkelig grad har har taget højde for

det her beslutningsforslag men vi har jo alle en ambition om

køre lige indtil vi får elektrificeret op til

kommer til at køre som herre kristian pihl lorentzen sagde enten i en togstamme

lukke det hul og fungere optimalt med hensyn til bekymringen om at

ny og næ

lave de andre ting

når det drejer sig om tog fordi herre kim christiansen faktisk ved meget om tog

på at finde penge til femten nye eltog og det betyder jo så at

på den anden og det giver en lettelse hvis vi derudover tager kristian pihl lorentzens model hvor vi

så sparer vi jo så også lyntog et lyntog i timen

det rundes op hele tiden

også et kraftigt behov for at få ordnet turen fra esbjerg til aarhus der skal vi også

kan få noget bedre materiel end de mr tog de kører med nu

jeg tror det kommer til at hænge sammen og der har vi så begge to et fælles projekt nemlig

skal elektrificeres fra vejle til

det er det ene problem og absolut ikke uvæsentligt det andet problem er jo at ting tager tid

hvis de her ic4 tog skal kunne køre

om vi vil bruge så mange penge

om kommer til at fungere efter hensigten

bruge pengene på at sikre at vi har

ville koste et sted mellem

er jo hvis vi ikke kan få dem sammenkoblet og afkoblet på den måde som

hvis vi sætter dem fast sammen

uden afkobling så er der forhåbentlig

det er jo den der afkobling og tilkobling hvor man deler

det er en dårlig idé

snapstinget jeg talte med en medarbejder fra

bombardier så det var ikke skjult på mit kontor og det var også mit indtryk at han havde talt alle andre transportordførere på det tidspunkt så det ved jeg ikke men

og at den viden forsvinder hvis vi ikke tager fat i det her

det kan jo godt få en til at blive panikslagen men når man så efterfølgende får at vide ahr er det nu så firkantet så er

at enhedslistens forslag er

over at kunne konstatere at venstre og sf er meget på linje når det gælder elektrificeringen og ønsket om at nå det mål man kunne så ønske

sfs politik i nitten ni og halvfems men det var det ikke men bedre sent end aldrig

det er godt at vi er helt på linje der nu må vi så se om vi ved fælles hjælp

til at jeg vil stille et spørgsmål er at jeg hørte

vi kender jo det grundlag der er for banedanmark og der tales jo om at det man kan nå inden

største togskandale vi har diskuteret

ic4 gang på gang i denne sal ministeren bliver kaldt både i samråd og stillet spørgsmål og alle tøver lidt

række partier er godt og grundigt fedtet ind i det forløb der har været

ic4 togsæt stående som ikke kører og der er flere på vej de drysser vel egentlig ind

de kommer jo næsten alle sammen bortset fra det enkelte togsæt som berlusconi forærede

et par stykker mere samme vej når vi nu alligevel ikke bruger dem her i danmark

længe men der sker ingenting vi har fået syn for sagen ved

manglende bremseeffekt og der får vi svaret som så afgør om de

kan køre stadig væk ser det ikke ud til at sammenkoblingen er sådan at de kommer til at køre

øget materielmangel

skal være lidt forudseende skal vi jo ikke

sådan set meget fornuftigt at få påpeget at vi er nødt til nu at se på en alternativ løsning skulle der ske det mirakel at ic4 pludselig kan køre opfylde alle vore drømme

fantastisk så vil jeg love at vi her fra talerstolen vil gratulere de partier der står bag det men lad os nu se

flydende indtil vi får et lidt mere klart svar på om ic4 overhovedet kommer ud at køre for ellers er vi fuldstændig klar til at støtte

der er materielmangel det har vi alle sammen fået forelagt og og man løfter sådan set ikke

det haverikommissionen så er det en undersøgelse nu

det bliver jo spændende at se hvad det svar er

på noget som helst elektrificeringen

vi har fået forelagt en plan om hvor lang tid det tager inden det er på plads og som herre

lorentzen peger på nå ja hvor er pengene så der er sådan set lang vej og det bliver i hvert fald nødvendigt at køre med nogle dieseltog i den periode så jeg synes sådan set

at det er en voldsom god dag hvor jeg nu er i færd med at støtte forslag nummer to fra enhedslisten det er en af de helt store dage

et rigtig godt forslag det er også

og det er egentlig også for at sige det som

det her forslag fordi man har siddet til et gruppemøde og gættet på at på et tidspunkt vil vi alle sammen nok træffe en

ic3 togene og så kunne enhedslisten

forslaget i folketingssalen

forslaget og se det endte jo med at de alle sammen gjorde som vi sagde

populistisk for hvad er egentlig meningen med at bruge folketingets tid på at diskutere det her beslutningsforslag når vi alle sammen udmærket ved

i fuld gang med seriøse drøftelser sammen med ministeren om hele situationen omkring ic4 og i den forbindelse naturligvis

i hvilken udstrækning der skal ske en levetidsforlængelse

ic3 togene for de to ting hænger selvfølgelig sammen men som hele billedet ser ud og med den materielmangel der vitterlig er og som vi kan se kun bliver større hvis ikke noget sker

at ic4 togene lige pludselig mirakuløst blev der vist sagt

meget bedre end vi i øjeblikket forventer ja så må vi gøre noget andet og så vil det være en levetidsforlængelse for ic3 togene det er meget sandsynligt at det bliver en kombination af at ic4 komme ud

fornuftigt på nogle strækninger i i rimelig udstrækning men at det aldrig bliver helt som vi havde drømt om

sådan at de kan køre en del år endnu

vi kan begynde at indkøbe materiel der ikke er baseret på diesel sådan vil det formentlig komme til at gå det er der grundige seriøse drøftelser om i øjeblikket det er derfor jeg siger

det det hele ender med men det er også overflødigt for vi gør det alligevel

enhedslisten har fundet de vises sten og så retter vi alle sammen ind efter det

det her forslag og sådan hænger det jo trods alt ikke sammen så al respekt for forslaget det er da fornuftigt nok

så taktisk har vi nu ikke siddet og tænkt

blandt andet mellem bombardier og dsb at dsb jo var utrolig fodslæbende i den her proces og bestemt ikke var interesseret i

det er rigtigt som mange har bemærket og det fremgår jo også

misere som jo fortsat er uløst

vi skal holde fast i den er fortsat uløst og den giver fortsat anledning til stor usikkerhed det er rigtigt at vi i transportudvalget har gennemført en længere møderække

for nuværende sat på

vel først og fremmest dtus undersøgelse af togcomputeren i ic4

vi ved jo fortsat ikke om og hvordan ic4 kommer i drift som også mange har påpeget så enhedslistens

går nu i al sin uskyldighed ud på at dsb ikke lukker nogen døre i det her spil og dermed begrænser eller binder os politikere

er for at løse materielsituationen alt efter hvordan

rigtig tydeligt at dsb ikke mener

bliver behov for en større opgradering så kan

tre hundrede og seks og tredive som vi har fået oversendt i transportudvalget og som er et referat fra et møde mellem dsb

bombardier for ikke så længe siden

drøftet opgradering af togcomputeren og motorerne som ganske rigtigt

ikke mener at der er behov for en

dsb er jo

at man står for en større opgradering af

eller andet tidspunkt fordi man står og mangler ic4 heller ikke

ansat de nøglepersoner ikke mindst de der motorfolk som har som har hele den der

selv er blevet togproducent så er det jo rigtigt men der er meget divergerende opfattelser hos dsb og bombardier om hvad behovet er det konstaterer jeg bare men altså

skal lukkes nogen døre i mellemtiden kan

så kan man bare håbe at dsbs dømmekraft og tro på egen formåen holder vand

processen og de vurderinger dsb i sin tid kom med af ic4 toget og hvad de kunne overkomme og hvad de kunne formå og hvornår de få det tog ud at køre det kører stadig væk

det sidste sværindustri vi har i danmark og den

en fabrik burde være bevaringsværdig på en eller anden måde men omvendt mener vi heller ikke at det er en opgave for staten at holde liv i en privat virksomhed især ikke hvis det vurderes at det ikke

det dsb vurderer i øjeblikket jeg er ikke helt enig med dem i den vurdering

sige at nu vil vi jo se hvad den nærmeste fremtid bringer

kommer med hvad deres udmeldinger er om togcomputeren vi ved at

vi hører jo rygter jeg har selv oplevet det

skal de ud at køre fra femte august mellem esbjerg og

han er før blevet overrasket over skridt

behov for initiativer jeg er enig i at der er et tidssammenfald her det kan gøre det

jeg havde også forestillet mig at vi nu tager udvalgsarbejdet

hvad der sker i mellemtiden får vi jo udmeldingerne fra

så udvalgsbehandlingen må jo så afgøre hvor langt vi kan komme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

tror jeg gælder alle ønsker de bedste vilkår for passagererne i den kollektive trafik den nuværende ordning om rejsetidskompensation for

enhedslisten ønsker med

i sin tid blev indført var der tale om at forbedre servicen til passagererne i tilfælde af forsinkelse i deres togrejse ordningen har derfor været en succes og både dsb og banedanmark har fået større fokus på

rettidighedsorganisation som har til formål at forbedre

en af årsagerne er et tæt samarbejde og fælles skarpt fokus for de mange medarbejdere på tværs af sektorerne siden årsskiftet har togene rundtom i landet og på s banerne

kørt over målet om at henholdsvis halvfems procent og tre og halvfems procent af togene skal komme til tiden det synes jeg vidner om at indsatsen for at forbedre

set bare glæde os over

ikke at der ikke fortsat skal være fokus på at yde passagererne en god service

at det er hensigtsmæssigt at forberede en omstrukturering af rejsegarantien frem mod

samtidig give mulighed for at gennemføre en evaluering af den nuværende rejsegarantiordning hvor fordele og ulemper kan

introducere en revideret rejsegaranti sammen med en eventuel ny kontrakt mellem transportministeriet og dsb

nye rejsegaranti med hensyn til økonomiske konsekvenser og også eventuelle incitamenter min indstilling er derfor at beslutningsforslaget afvises jeg vil i stedet

initiativ til at gennemføre en evaluering af den nuværende rejsegarantiordning som skal sigte mod at introducere en revideret ordning indeholdt i en eventuel ny trafikkontrakt mellem transportministeriet og dsb fra totusinde og

har ret når jeg siger at alle partier her i tinget er optaget af

flere passagerer i det lange løb så er udfordringen som vi hørte under den forrige debat at skaffe tilstrækkeligt med togmateriel men det får vi nok løst men vi skal have tilfredse passagerer derfor vil jeg gerne kvittere for at enhedslisten sætter fokus på togpassagerernes rettigheder når der er forsinkelser og andre uregelmæssigheder

fra to tusind og seks var vitterlig en god landvinding

bedre service i kraft af at de nu havde

var i orden men der er vitterlig en del passagerer der også oplever at ordningen ikke fungerer efter hensigten i alle tilfælde og det er vi selvfølgelig nødt til at forholde os til for eksempel dækkes den nuværende rejsetidskompensation ikke når et

men det er altså ikke omfattet af ordningen et andet eksempel er det tovtrækkeri

efterladende de undrende passagerer på perronen her har man heller ingen rettigheder der vil venstre gerne slå fast at vi opfatter en togbillet og en køreplan som et løfte til passagererne

det er et løfte der skal tages alvorligt derfor mener vi at det er oplagt at vi

fra to tusind og femten i de nuværende kontrakter udløber

til passagererne

på om der er nogle forhold der bør forbedres forinden det kan træde i kraft men første skridt må være at vi foretager en evaluering af den nuværende ordning herunder får indhentet alle oplysninger om hvordan

rejsetidskompensationsordningen egentlig af pendlere og andre passagerer så vi ser frem til udvalgsarbejdet

er dele af det som som vi umiddelbart ikke kan støtte men vi har sympati for det og jeg håber at udvalgsarbejdet kan munde ud i en egentlig

den beskrivelse som herre kristian pihl lorentzen gav af

men det var faktisk før min tid men jeg kan bekræfte at den forligskreds der var dengang og som lavede

jeg sagde jo at det var en stor landvinding for passagererne og det var vitterligt det var et stort skridt fremad at vi fik den her ordning men vi må så konstatere at nu har den virket nogle år og der er altså nogle ting som opleves som uhensigtsmæssige og det er så

vi er klar til at se på og det håber vi også at sf

er enig med ministeren i at når vi

for aftale om hvordan vi reviderer

der hvor vi virkelig skal have det her indarbejdet i de kommende udbud når vi udbyder

have mere fokus på det her det havde man af gode grunde ikke før i tiden men det kan vi så

så må vi se på om der er nogle ting vi skal justere her og nu det udsteder jeg bare ikke for store løfter om

noget har det med at koste penge og de penge kan

findes nogen steder det det er blandt andet derfor jeg ikke sådan generelt siger at vi stemmer for det her

så derfor er meldingen at vi er klar til at kigge på det den nuværende ordning skal forbedres og der

men forinden skal vi have gennemført en evaluering

må svigte aftaler på sit arbejde eller privat eller at man ligefrem

det næste tog man skal med er noget af det mest frustrerende der findes

det også vigtigt at man har en

nogle af de udgifter man har haft i forbindelse med det her

rekord i tog som er kommet til tiden

rekordmange tog til tiden det er positivt det er naturligvis ikke det samme som at det ikke kan blive endnu bedre

det skal være endnu bedre være meget bedre og passagererne skal have de bedst mulige vilkår gerne for os

flere har været inde på sådan at der er er nogle ting i den nugældende rejsetidskompensationsordning som ikke virker

være fem ti minutter forsinket hvilket ikke lyder af så meget

er da i hvert fald værd at diskutere jeg kunne umiddelbart godt

som man sagtens kunne overveje at der også skulle kompenseres for

dsbs kontrakt hvis det er sådan så

passer det faktisk også rigtig fint med

to tusind og femten så har vi altså halvandet år fra nu til at forberede det her arbejde så de gode ideer som enhedslisten har lagt frem i deres beslutningsforslag passer rigtig fint ind

at forberede det kontraktlige arbejde hvis der skulle være nogen der

at man kunne nå at realisere det allerede inden to tusind og femten

det er realistisk derudover ville man også være i den situation at man kunne sætte dsb i det dilemma

leve op til den her kompensationsordning måske ligefrem var nødt til

at spare andre steder have færre køreplantimer eller at vi fra samfundets side skulle

giver det rigtig god mening at tage de gode forslag som herre henning hyllested og enhedslisten er kommet med her og inddrage dem i det arbejde vi under alle omstændigheder skal lave sådan så vi i forbindelse med

tusind og femten får lavet den bedst mulige kompensationsordning som sikrer

der bliver forsinket også får en rimelig kompensation

går vi konstruktivt ind i det her arbejde vi vil bruge det her beslutningsforslag som inspiration men vi forestiller os også at enhedslisten er med på at det bliver som inspiration til det arbejde vi

har vi været med til at lave den her ordning i sin tid for at give pendlerne en en mulighed for at få noget kompensation når togene ikke kørte til tiden heldigvis kører togene egentlig ganske fornuftigt i dag

skal nå noget til en bestemt tid

rystende ligeglad med at der generelt er en god rettidighed for togene

også vigtigt tror jeg at vi får evalueret den her ordning

med henblik på at kunne få den ind i de nye kontrakter så min opfordring

vi lander det her i en beretning for jeg kan godt se at hvis det her kommer til afstemning

komme en en skov af gule knapper op

der er ting i det her som vi ikke bryder os om

var en god idé jeg tror

meget svært at administrere og samle alle de her minutter sammen

det her kædeansvar eller objektive ansvar

det næste tog så skal den operatør

jeg tror det bliver svært noget af det jeg tror er vigtigt

den her kompensation det er et administrativt bøvl ud over alle grænser

halvvejen og siger nå ja det kan også være lige meget med de der fem og halvfjerds

skal være dansk folkepartis opfordring lad os få et system der er enkelt og nemt for kunden når

til tiden og så naturligvis at prisen er

en eller en form for kompensation

nok ikke er optimal i forhold til de udfordringer som pendlere

lavet den nye kontrakt med dsb

de har sat det på dagsordenen

detaljer i forslaget men det er jo kun nede i bemærkningerne det egentlige forslag går jo på at vi skal kigge på det

er det jo sådan set meget fint

få set på de her områder og jeg som andre ordførere har sagt at hvis det her

så der mange måder at gøre det på

hvis ikke der kommer initiativ fra anden side sådan set klar til at støtte enhedslistens forslag

dog gerne se på om der er noget i finansieringen om det begynder at koste penge

vil koste skattekroner og det

og det kan påvirke vores stillingtagen men

sympati for at enhedslisten kaster lys på det her

næsten uendelige række af ordførere som siger at de

gøre noget godt for passagererne og sørge for at der er rimelige kompensationsordninger hvem vil ikke det men når man hører på talerrækken her er

stå som den der vil gøre det bedst for passagerer

alle sammen vi gennemførte for nogle år siden en kompensationsordning som vi dengang syntes var god og som jeg stadig væk synes er god

rigtig godt at vi har fået den kompensationsordning for passagererne som vi har

tror jeg også at vi vel alle sammen kan se at der er mangler der er uhensigtsmæssigheder der er noget at tage fat på i næste kontraktperiode når man skal se på

man ikke bliver kompenseret når toget bare kører forbi men kun bliver kompenseret når man kommer ind i det og bliver forsinket det er jo ikke rimeligt

vi må se på i næste kontraktperiode men man kan jo ikke bare sådan komme brasende ind midt i en kontraktperiode som alle har indrettet sig efter

så skal vi naturligvis også i vores iver for alle sammen at tale til togpassagererne og det vil vi alle sammen

afbalancere det fordi

for store omkostninger forbundet med togdriften i danmark

at jo mere vidtløftige kompensationsordninger man forestiller sig

af de selskaber der rent faktisk står for togdriften den sammenhæng er der vel trods alt

det er den nuværende ordning jo også baseret på

forsinkelser der skal kompenseres for

når togene er forsinkede på grund af snestorm og den slags som i dag er undtaget der kan man vel

det nu rimeligt at det selskab der står for togdriften skal kompensere alle passagererne når de vitterlig er fuldstændig uskyldige i snestormen

man kan beskylde dsb for meget

er det vel en risiko vi alle sammen må bære når vi færdes i trafikken i snestorm så bliver trafikken forsinket og så er det måske ikke rimeligt

sige at så skal det udløse en kompensation

rent faktisk at kompensere passagererne for de ulemper der er forbundet med at de bliver forsinket i deres færden i trafikken når de kører med den offentlige

skal være med til

at sørge for at der er så få forsinkelser som muligt

er en punktlig og præcis trafik og hvis man bliver straffet lidt på økonomien hvis man ikke er punktlig og præcis ja så

det taler jo for at det er de

måde er skyld i og kunne have undgået som skal medføre en kompensation snarere end snestorme

folkeparti er positiv over for at forbedre

kontraktperiode og det har jeg også forstået at

når vi når frem til to tusind og fjorten hvor det vel så

beslutningsforslag

med snestormen jeg ikke kan undlade

nu var det vinter og så kunne

varslet forsinkelser

herre henning hyllested fra enhedslisten

en række ordførere har udtrykt at der

er en vilje til at se på ændringer af ordningen og

gerne vil opnå med det her beslutningsforslag jeg er glad for

helt klart gennemføre

at man i sin tid indførte den her rejsetidskompensation

minutters forsinkelse og så videre og den er selvfølgelig også med

det synes jeg egentlig er et meget fornuftigt formål

vil gribe ind i eksisterende kontrakter vi havde netop forestillet os

kunne ske med henblik på på kommende kontrakter men det er klart

jo fra forskellig side ligger en kritik af ordningen der er en dårlig koordination blandt andet ved tilsluttende tog og busser som

nogle har været inde på der er en dårlig information om ordningen i det hele taget

det er ligesom den kritik vi har prøvet at samle op og som danner baggrund for

selvfølgelig og en manglende levering må så

for kompensation sådan skal det være

vi mener at der er nogle nogle kritiske punkter

tilsluttende rejser det er nævnt som eksempel at hvis man er ti minutter forsinket med et tog og ikke når det næste ja

man ingen kompensation for man var kun ti minutter forsinket med det ene tog

skal gælde hele strækningen hele den rejse man køber billet til

og det skal gælde for alle operatører

ordningen med kompensation til pendlere den er temmelig indviklet og den giver

at gøre opmærksom på det her der er spørgsmålet om de aflyste tog

det ikke udløser en form for kompensation der kan være

nogle kontrolproblemer i det det erkender vi og det må man ligesom

det samme gælder jo hvis hvis pendlerne

oplever at de ikke kan få siddepladser og så videre hvordan kontrollerer man lige det

man måske kunne operere med at få en form for neutral instans

i forbindelse med at der indimellem opstår tovtrækkeri omkring omkring udbetalingen af

det være fornuftigt med en neutral instans som ikke er involveret i den hændelse

giver anledning til tovtrækkeriet og som samtidig kan være bindeled og mægler mellem passageren og

vi mener der skal være en informationspligt jeg nævnte før at mange ikke kender til ordningen

jeg har selv før jeg blev valgt ind i folketinget benyttet mig af ordningen en enkelt gang selv om jeg har været berettiget til det flere gange men efter første gang

efter vores mening bestemt plads til forbedringer og vi fornemmer

partierne gerne vil være med til det og det glæder os selvfølgelig utrolig

for tredje gang har fremsat et beslutningsforslag som får bred

henning hyllested mener at enhedslisten med det her forslag har opnået at der nu er et bredt flertal herinde i folketinget som er parat til at se på den her ordning og forbedre den

vil give herre henning hyllested den serviceoplysning

set den indstilling før

forslaget eller have debatten her i vores holdning var før som den er nu

at ordningen skal forbedres fuldstændig upåvirket af enhedslistens forslag

i det store kor herinde i tinget som trods alt mener at der skal ske en forbedring om det så er kommet til før eller efter vi

på ordningen og fået nogle tilkendegivelser

at der vil ske ændringer og hvad bevæggrunden er for det enkelte parti blander vi os ikke så meget i men vi glæder os selvfølgelig over at vi kan se frem til at der vil blive foreslået ændringer af rejsetidskompensationen og det kan vi formentlig gøre i samdrægtighed mellem blandt andet enhedslisten og

at det er enhedslisten der har påvirket det konservative folkeparti til at have den holdning det er det ikke

havde behandlingen af enhedslistens forslag

levetidsforlængelse af ic3 togene sagde at jeg havde en fornemmelse af at enhedslisten egentlig havde fremsat forslaget fordi man

ville komme til at ske og så kunne man jo bagefter sige at

enhedslisten fremsætter et forslag vi er alle sammen af den opfattelse at der skal ske en forbedring af kompensationsordningen men så vil enhedslisten bagefter

det vidste man udmærket godt på forhånd det ville

at man fremsætter forslag om noget man

hvis det hele tiden er sådan at man fremsætter forslag som man har regnet ud er noget der bliver gennemført i virkeligheden så kan man jo hurtigt få indflydelse i dansk politik og det er den populistiske indstilling jeg

stadig væk ikke ikke vil tages til indtægt

og at han mener at vi er ude i et populistisk ærinde altså når vi fremsætter et beslutningsforslag

to formål dels at sætte fokus

at komme igennem med nogle forslag som forbedrer eller

nogle ting det synes vi da er et fuldstændig legalt og godt formål

det konservative folkeparti i forvejen mente det her det var jeg ikke helt vidende om må jeg indrømme det må man så tilkendegive på en måde

debat om

at man så rent faktisk kan tilkendegive at

synes det er et rigtig godt formål og det er det gode

jeg kan stadig væk kun glæde mig over at vi her åbenbart har sammenfaldende interesser jeg forsøger ikke at bilde

så store evner tiltror jeg trods alt ikke os selv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

helt ufravigeligt krav at der altid sidder en minister her når vi behandler lovforslag eller beslutningsforslag det er ikke tilfældet med de ting som er folketingets suveræne område og det er

forslag som som vi skal tale om i dag

hundrede og halvfems og b en og halvfems der er ingen minister til stede disse to forslag har allerede været undergivet grundige politiske forhandlinger i præsidiet og blandt gruppeformændene og jeg skal derfor indledningsvis på præsidiets vegne bare anføre at præsidiet som øverste ansvarlige for dette område vil følge forhandlingerne opmærksomt med henblik på den videre behandling i udvalget for forretningsordenen

de plejer jo at tale først i disse sager

er det jo også et lovforslag så

det lovforslag og beslutningsforslag vi skal tale om i dag er som rigtig sagt

med lovforslaget skaber vi klarhed over folketingsmedlemmernes egenpension modregning af eftervederlag optjening af beløb til efteruddannelse og regulering af grundvederlaget og det er i fællesskab på tværs af de fleste partier herinde kun venstre går enegang og skyder ansvaret fra sig og vil oprette en ekstern lønkommission som vi så ikke i forslaget kan læse hvad egentlig vil koste i årlig drift i sig selv jeg kan allerede nu sige at socialdemokraterne ikke støtter det

således at dette reguleres i takt med lønudviklingen for chefer i staten i lønramme syv og tredive til ni og tredive og løngrupperne en

tre der omhandler kontorchefer og afdelingschefer denne gruppe er valgt da sammenligningen mellem et folketingsmedlems arbejde og chefer i ministerområdernes arbejde forekommer at være relevant dertil kommer at det er muligt at få præcise oplysninger fra finansministeriet

denne gruppes lønudvikling som folketinget kan læne sig op ad den fremlagte model er

hvor vi i folketinget selv fastsætter kronebeløb med mere i staten forhandles løn som andre steder mellem arbejdsgiver og arbejdstager

jo er det venstre efterlyser i beslutningsforslaget også af den grund virker venstres forslag lidt mærkeligt

ethundredetusind kroner det første år så opstår der en mulighed for efteruddannelse for fratrådte medlemmer og her skal jeg også sige at det

bede om ud fra nogle konkrete forhold og så er det også afbalanceret efter hvor længe man har været medlem af folketinget der sker en justering af reglerne for boliggodtgørelse således at medlemmer med en bopæl uden for det sjællandske område og som råder over en supplerende bolig i københavnsområdet kan få dækket udgifter til dobbelt husførelse selv om der er ledige folketingslejligheder så sker der en udskydelse af pensionsalderen til efterlønsalderen for medlemmer der første gang er blevet medlem af folketinget efter første juli to tusind og syv

det gælder også for pension optjent under medlemsperioder efter lovens ikrafttræden endelig er der tale om mindre justeringer i forbindelse med

og konsekvensændring som følge af ny status for medlemmer af europa parlamentet der vil naturligvis altid kunne opstå debat om hvorvidt vederlaget ligger det rigtige sted men det centrale er at folketinget har mulighed for at rekruttere bredt i befolkningen socialdemokraterne finder at vi med forslaget har fundet en god balance med den foreslåede ordning får vi skabt den ønskede klarhed om reglerne for folketingsmedlemmerne

heller ikke så er det herre holger k nielsen

en diskussion om folketingsmedlemmernes løn og

har været særlig saglig den har været meget populistisk

der har været givet et indtryk af at folketingsmedlemmerne

har nogle løn og pensionsforhold der er langt langt langt bedre end resten af befolkningens der har dog været et par ting

se på og det gælder blandt andet

med fuld løn og samtidig kunnet fastholde sit eftervederlag

også været nogle ting omkring pensionsforholdene som kunne føles ikke helt rimelige

som så forhåbentlig kan betyde at

lukkes de de mindre ting

bliver ændret i det her specielt eftervederlagsordningen som ikke er helt så urimelig som den var før det eneste parti der har valgt at stå udenfor er venstre og ligesom den socialdemokratiske ordfører er vi meget forundrede over det

det her til hjørnespark den eneste begrundelse jeg kan se

ligegyldigt hvordan og hvorledes man vender og drejer det

sidste ende kommer til at tage ansvaret for hvordan vores vores løn er så jeg synes at det her

positivt det er

en god dag for folketinget at vi har kunnet blive enige om det her forslag og derfor støtter vi naturligvis ethundrede procent det

venstre er vi glade for det forslag præsidiet nu

fremsat fordi det løser en række af de konfliktpunkter

uenighedspunkter der har været omkring måden vores

har været indrettet på vi står fuldt og helt bag ved forslaget som er et godt kompromis mellem desværre kun

visse partier vi mangler venstre

systemet med vederlag er uigennemsigtigt

ordinære arbejdsmarked

folketinget er ikke det ordinære arbejdsmarked vi har helt særlige arbejdsvilkår men vi har dog lagt os på et niveau som er sammenligneligt med ledelse i den offentlige sektor og jeg ved ikke hvad mere venstre ønsker sig men det kan vi måske få at vide lidt senere

resten af partierne ikke kan tilslutte sig dybest set

og det jeg synes er betænkeligt ved venstres forslag er at venstre forudsætter at folketingets partier

os at stemme for det lønkommissionen vil fremlægge det synes jeg simpelt hen er et problem i forhold til folketingets arbejde og

ikke kender i det øjeblik man tilslutter sig at skulle stemme for

egentlig gerne bede venstre om på det rette tidspunkt at uddybe

vi afviser venstres beslutningsforslag og tilslutter os det forslag som præsidiet har

synspunkt fru marianne jelved har omkring forslaget om en sådan lønkommission

at sige at vi efter at folketinget havde nedsat en lønkommission

ville følge det de nåede frem til i forhold til folketingets aflønning man kunne jo frygte at de ville nå frem til ting som ville være fuldstændig uacceptable set fra vores synspunkt så det ville vi ikke og vi synes

fornuftigt nok og rimeligt at vi påtager os det ansvar vi har for selv at fastlægge

løn og ansættelsesvilkårene er i folketinget det er så den byrde vi må bære og det må vi så gøre så godt som

det førte til fra den konservative ordfører da herre henning hyllested antydede at

påvirket den politiske proces men jeg vover det alligevel

på en række områder var mere vidtgående end det der ligger her jeg må alligevel konstatere at der er en række elementer i det her lovforslag der tager højde for nogle af de kritikpunkter vi har haft i forhold til

og grundsynspunkt at det var urimeligt

kunne vedtage alle mulige forringelser for alle mulige andre grupper i samfundet uden at det ramte en selv det tages der højde for med det her forslag der tages højde for det på en forsigtig fremadrettet måde så ingen kan påstå at

bliver ramt med tilbagevirkende kraft og så videre vi så måske gerne var gjort lidt mere håndfast men vi anerkender at

enighed eller næsten enighed i folketinget om

vilkår som vi byder andre mennesker i forhold til hvor lang tid man skal

det betragter jeg som et stort fremskridt den anden urimelighed der har været i systemet har jo været spørgsmålet om at man kunne få

eftervederlag helt uafhængig af hvad man tjente når man holdt op i folketinget det vil sige at man kunne gå direkte fra folketinget og ud til et vellønnet job

med at få sit eftervederlag det har mange og jeg synes med rette opfattet som en urimelighed og et privilegium som ikke var

set også altid opfattet de i grunden rimelig gunstige

kan modtage en rimelig høj ydelse uden at man behøver at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

sig selv en gunstig ordning vi synes så bare at

hvert fald måtte være rimeligt at man så blev modregnet og

vedtaget med det her lovforslag man undtager så hvad nogle i folketinget vist nok

er bagatelagtige indtægter på ethundredetusind

ikke er bagatelagtig men det har altså været nødvendigt

ud fra nogle forskellige argumenter om mennesker der også har indtægter samtidig med at de sidder i folketinget og så videre

man så kommer højere op må man vel stille spørgsmålet om det er rimeligt at man efter

haft to fuldtidsjob så så jeg synes også

et tredje element i lovforslaget ligger der

løn efter en rimelig stor gruppe offentlige chefer

er et forslag vi har fundet på vi har tidligere givet

i stå i en årrække så den kom ned på et mere rimeligt niveau

anerkender vi sådan set at stillingtagen til hvilket lønniveau der skal

set meget fornuftigt at man accepterer at det så har det niveau det har og så bliver det reguleret

så må sige beholder den samme placering i lønhierarkiet i danmark skulle

jeg synes faktisk at processen omkring det her lovforslag har været meget meget positiv og meget gunstig og jeg er meget glad for at vi har kunnet blive enige om at gennemføre de her ændringer som fjerner nogle af de åbenlyse urimeligheder

enhedslisten i et stykke tid ud i fremtiden måske er forhindret

komme med diverse som nogle karakteriserer som populistiske forslag

for folketingsmedlemmer det må vi så leve med

også selv om det måske kan nedsætte muligheden for at holde sjove taler på den lange bane

efter mange og lange for ikke at sige årelange drøftelser

har fået enderne til

en lang række af områderne

ingen tvivl om at det er en forholdsvis fornuftig løsning vi er kommet frem til

ens for folk og folketing og for denne omgang

jo sådan set ganske fint

ikke nogen tvivl om at både hvad angår pension og hvad angår eftervederlag synes liberal alliance at man skulle

lidt omvendte gældende for løndelen hvor vi stadig væk synes

er for tilbageholdende men også der må

kunne findes frem til men vores grundsynspunkt er stadig væk at lønnen er for lav og resten er for godt

til venstres beslutningsforslag b en og halvfems

være åben over for hvis det var det der kunne

folketinget men

derfor synes vi at vi skal bakke op om det der i denne runde

med det afbalancerede

får sat reguleringen af folketingsvederlaget på

nu sådan at at vi har sluttet den diskussion

det første år hvor man ellers fik et ureguleret vederlag vederlag på trods af

høj indtægt nu kan man

til gengæld får man så et beløb til efteruddannelse så man

hvis man ikke længere er medlem af folketinget i et andet

så er der sket en regulering eller tilpasning af pensionsalderen til

ikke nødvendigvis sammenfald mellem efterløn og

jo masser af steder på arbejdsmarkedet hvor man har en pensionsordning som på ingen måde er relateret til efterløn eller efterlønsalderen

efterlønnen er jo en offentlig ordning en social ordning kunne man kalde det

kan få hvis man arbejder i det private erhvervsliv

fornuftig og afbalanceret måde det konservative folkeparti er ikke tilhænger af at nedsætte en lønkommission vi mener at det under alle omstændigheder i sidste ende er folketingsmedlemmernes ansvar at fastsætte de her vilkår der er ikke andre der kan gøre det der er ingen over folketinget i dette land og derfor kan vi lige så

afsluttet diskussionen i stedet for at afvente en lønkommission som vi alligevel heller ikke ville kunne sige at vi ubetinget ville følge for som andre har sagt jeg tror at per clausen hvis jeg nu for en gangs skyld skal give udtryk for enighed med enhedslisten

sige at vi vil følge en lønkommission for hvis nu den kom frem med noget der var åbenlyst urimeligt

kunne følge det så det konservative folkeparti er ikke enig

en lønkommission som vi så skulle afvente med de bemærkninger

skal jeg blot konkludere at det konservative folkeparti

for venstre og for forslagsstillerne til b en og halvfems herre kristian jensen

debattens start at vide fra formandsstolen at det er sådan at når man sambehandler et lovforslag og et beslutningsforslag

det giver mig så anledning til at give en række kommentarer til de mange

af

fru karen j klint har sagt at det vil skabe klarhed hvis jeg bare må nævne i flæng hvad jeg

den seneste tid en fortsat debat om

skattefrie omkostningstillæg som folketingsmedlemmer får

statsrevisorernes vederlag og pensionsordninger en debat om folketingets

tidligere formands eftervederlagsordning som der jo ikke bliver taget stilling til for nærværende så troen på at man med l en hundrede og halvfems så har afsluttet en debat

en endnu bedre dag for folketinget hvis man havde taget imod venstres forslag om at lave en lønkommission der kunne kigge på den samlede pakke

vederlag pensionsmodeller eftervederlag omkostningstillæg

de kritikpunkter der har været

venstre har siddet i et eller andet fuldstændig verdensfjernt hjørne

kunne finde på det er bare sådan

gennemført og praktiseres i sverige

en kommission nedsat af rigsdagen der kommer med indspillet til hvad løn og vederlag med videre

svenske parlament i norge

en kommission der er udpeget af stortinget der kommer og laver en samlet vurdering af

til det lønniveau der generelt er og i finland

en tremandskommission der er udpeget

mene at det var en idé at pege på hvorvidt det skulle være præsidiets medlemmer der skulle udpege en kommission

sagt endegyldigt hvordan kommissionen i givet fald skulle udpeges

mest optimale eller som i finland

vælger en kommission netop til at kigge på

for en samlet pakke der er

når herre holger k nielsen så forsøger

at vi i venstre nok bare er modstandere fordi vi vil have en højere løn

at vi ønsker der skal komme en vederlagspakke på niveau med de øvrige nordiske lande

man tager den glimrende oversigt der er kommet fra forretningsordenen og kigger på hvad

ikke er fordi vi sidder i venstre og vil bevilge os

markant større vederlag

taget bliver større det vi gerne vil

evindelige kritik af

der er nogle som med kendskab til det her hus ansvarsområdet arbejdsprocessen

vurderer hvad der er rimelige vederlag pensionsordninger med videre da herre christian mejdahl i ni og halvfems var ordfører for venstre stillede han et retorisk spørgsmål hans første løn var hundrede kr og hans mormor havde den meget sunde

er du virkelig det værd ja det måtte han jo være for nogle kunne tilbyde det herinde er nogen der tilbyder os det vi beslutter det selv

og reguleringsbeløbet

var tale om en mindre ændring at gå med til at støtte noget af det men nu er man i gang med en relativt større øvelse

i stedet for at lave den her ændring hvor vi selv

så lad os tage den rigtige løsning med en lønkommission få nogle eksterne til at

så har fru marianne jelved principielt ret i at grundlovens paragraf siger at

bindes af andet end sin egen overbevisning det håber jeg at fru marianne jelved vil nævne over for

fordi vi ikke forhånd ville love at stemme for resultatet af en trepartsforhandling

en lønkommission for forskellen er jo at trepartsforhandlingerne er noget regeringen har besluttet ikke folketingsmedlemmerne men hvis vi skulle beslutte det hvis venstre

kommer der så en lønkommission jeg retter mig selv

vedtog et fuldstændig vanvittigt niveau det kunne være vanvittig lavt eller vanvittig højt ja så er der altid muligheden for at

men jeg synes bare at det armslængdeprincip der ligger på en lang række områder for

en stor del af vores kulturliv

der bevilger en ramme men andre

den skal fordeles

ved om det armslængdeprincip var rigtigt eller ej vi mener i venstre

have et tilsvarende armslængdeprincip vedrørende vores løn sådan at vi godt nok bestemte

bestemme vores eget vederlag derfor anbefaler jeg stadig væk og da vi ikke skal stemme om det endnu

man håbe på at andre bliver overbevist af min tale

støtter beslutningsforslaget og ikke støtter lovforslaget hvis det skulle være sådan at

til at overveje vores stilling om hvad vi siger til

nedsættes en bredt sammensat uafhængig rådgivende kommission der inden for en år bør komme med et samlet forslag så siger man at der

en repræsentant for lønmodtagerne og en repræsentant for arbejdsgiverne og en person med

jeg ved heller ikke hvor uafhængigt det kan

skal være det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål er så

dér udvikler sig i retning er mere individuelle

folketinget der beslutter en sammensætning hvis det var muligt at få et kompromis hjem ved at

forslaget i forhold til

andre nordiske lande da fru karen klint er medlem af udvalget for forretningsordenen

hvilket vederlagsniveau der er i de andre nordiske lande

udkommet af en sådan lønkommission

private arbejdsmarked man skriver godt nok også det med det nordiske lande og der ligger vi sådan nogenlunde i midten

fleksible ordninger de individuelle ordninger

til hvordan danskerne opfatter de vederlag der er på det almindelige arbejdsmarked

ualmindeligt arbejdsmarked vi ønsker sådan set at en lønkommission fordi vi gerne

egen løn vi mener at det armslængdeprincip

et stærkere mandat

få en løn som kan accepteres bredt i samfundet

som flertallet foreslår nemlig at man

vurdere og fastsætte sin egen løn det synes vi ikke er rimeligt

jeg ikke bakker et hundrede procent op om det fælles

er enig i de ting der er blevet sagt

herre kristian jensen i det der er så specielt er jo at det man gerne ville undgå ved

lønramme

den årligt tilbagevendende debat om

har bevilget sig selv

det er ideen at så behøver man ikke tænke på det for så kører det efter en skabelon det

vi ved ikke hvordan udviklingen er

årligt tilbagevendende mediediskussion om hvorvidt kommissionen har ramt rigtigt det er jo det vi får ud af det altså den samme diskussion igen

espersens tavshed som en støtte til venstres forslag men som en støtte til lovforslaget hvis man skal sammenligne den lønkommission vi gerne vil have med noget andet kan man sammenligne

folketinget der udpeger nogle til at sidde

konkrete beslutning om hvad tildelingen er

skal sidde i lønkommissionen

et armslængdeprincip i forhold til at det ikke er os selv

tillæg med videre og derfor mener jeg at det vil give en stærkere status også selv om der skulle komme en årlig rapport om hvorvidt der skal ske ændringer

komme noget forslag til ændringer men et forslag til fastholdelse af det niveau der vil blive lagt første gang en lønkommission skal rapportere

er udpeget til den kommission hvem man sidder i v gruppe med

at den tanke at man tager vores vederlag som det er nu og rykker ind i

formodentlig aldrig nogen sinde kommer til at tale om det mere

ligger der og den stiger eller falder

vi herinde slipper for at tale mere om

som den i øvrigt hæves med inden for den

det modsatte vil ske hvis man tænker sig

som pressechef og jeg har meget meget stor respekt for herre søren espersens vurdering af medierne

fejlskud at tro at dette lovforslag l en hundrede og

om folketingsmedlemmers lønninger

finde i dagspressen for nylig det skattefrie tillæg statsrevisorernes

vederlag og formandens

der vil være masser af andre punkter der vil blive diskuteret

herunder også vores vederlag hvis det nu var så fuldstændig umuligt at have en kommission til at udpege de løn og vederlagspakker der være for parlamentarikere så tror jeg ikke

man ville have det i sverige eller i norge eller i finland hvor det er velkendte systemer der fungerer derfor mener jeg at den rigtige løsning det rykket ud

vores forslag også selv om vi i dag står lidt alene med det

vil få os bragt

vores eget vederlag jeg er meget meget uenig

få kritik eller ros for det vi vedtager herinde og som vi selv skal stå til ansvar for

valgt til at være lovgivere vi er valgt til at vi

kunne stå inde for det vi lovgiver om og det vi stemmer for og det vi stemmer imod derfor synes jeg

en illusion at forestille sig at fordi vi lader et mellemled gøre det som vi

burde tage ansvar for

ansvar for al anden lovgivning herinde skulle det ikke blive udsat for kritik

kritiserer det som der kritiserer det vi andre laver det er da ikke hævet over kritik fordi det er tre personer uden for dette ting der kommer med et forslag lad os da stå ved at det er os

for det vi lovgiver om og det ansvar skal vi ikke løbe fra

at det ville være helt unikt hvis vi her uddelegerer en beslutningskompetence

andre er jo ikke rigtig altså der er en række områder hvorpå vi har uddelegeret forskellige former for beslutningskompetence til andre nævn og råd og andre ting der på vores vegne vores vegne træffer beslutningen

at vi har valgt den model vi har valgt på områderne

det ansvar løber jeg ikke fra på nogen som helst måde

der fremadrettet fastlægger vederlagspakken

men den konkrete udformning af hvad vederlaget skal være

uddelegeret til andre det synes jeg ikke er en urimelig måde at agere på i forhold til hvad vi har valgt at gøre på en række andre områder hvor vi selv har valgt at sige at her er der nogle vi gerne vil

det vi taler om vi taler om folketingsmedlemmers vederlag og andre vilkår for deres arbejde

skal kunne stå inde for det vi lovgiver om på det område

indgået et kompromis med alle partier minus et og alle de partier står selvfølgelig inde for det vi vedtager her

ikke at have nogle andre til at hjælpe os med det kedelige er

vi lovgiver om det men det er ikke os der har vedtaget eller besluttet

jeg foretrækker vi står inde for det vi selv beslutter

vi selv tager ansvar for det der er vores arbejdsvilkår her

dårlige følelser over for tværtimod og jeg ville ønske at venstre

jelved også havde respekt for at vi er nogle der har en anden holdning nemlig den holdning

få stoppet diskussionen om hvorvidt den vederlagsordning vi har hvorvidt den vilkårspakke der er for parlamentarikere er rigtig eller ej for jeg deler ikke den udbredte misforståelse der er blandt forslagsstillerne til lovforslaget om at man med det her lovforslag får slået en

med tror bare den bliver mere og mere

det blev lagt uden for vores kreds at fastsætte

flere der har bedt om ordet jeg vil dog afslutningsvis som den der har ledet forhandlingerne i præsidiet med gruppeformænd og

udtrykke glæde over den brede tilslutning til lovforslag

en hundrede og halvfems de bemærkninger der er kommet fra ordførerne vil selvfølgelig indgå i udvalgsarbejdet

er det vedtaget